godt i danmark det går faktisk ret godt væksten har bidt sig fast ledigheden er lav beskæftigelsen er høj og nu handler det om at give opsvinget både flyvehøjde og flyvelængde sørge for at bruge de gunstige tider fornuftigt og det gør vi så vi har faktisk

siden sidste spørgetime har vi aftalt med med dansk folkeparti at sænke registreringsafgiften så flere familier kan skifte den gamle bil ud med en ny som er mere sikker samtidig har vi aftalt at sænke billetprisen på storebælt så danmark kommer til at hænge bedre sammen udbygge den fynske motorvej og på den måde skabe bedre mobilitet flere muligheder vi har lavet en bred aftale om at styrke vores dagtilbud så der bliver bedre mulighed for at tage hånd om de børn som har det svært og som har brug for et skub i ryggen fra barnsben af alle børn fortjener en god start og det skal vi give dem vi har samlet alle partier bag en reform om de forberedende tilbud så unge der har det svært med at komme videre efter folkeskolen nu får et mere sammenhængende tilbud i stedet for den jungle af ordninger der møder dem

det har vi jo gjort fordi vi skal have alle med sammen med dansk folkeparti har vi aftalt at styrke klimaindsatsen ved at afsætte en milliard kroner til sol og vindenergi

danmark fortsat kan forblive at være det vi er nemlig en førende klimanation vi har forstærket sikkerhedsnettet under de ældre med endnu en aftale som også alle partier står bag nemlig en aftale som skal forebygge konkurser i hjemmeplejen

rammes for mange ældre medborgere i deres hverdag og på deres livskvalitet og det kan hverken de ældre eller vi som samfund leve med

en del fra hånden siden vi havde spørgetime sidst og lige nu er vi så i gang med finanslovsforhandlinger de første aftaler er på plads både delaftaler under satspuljen og en aftale om forskningsreserven i den sidste afsætter vi en halv milliard kroner næste år som både skal styrke den frie forskning og forskning i sundhed velfærd miljø økologi og energi så der er gang i det politiske arbejde

kun her i folketinget for ni dage siden indgik vi endnu en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter den tredje i rækken siden folketingsvalget de to første var jo om styrket integration og flere praktikpladser og nu den tredje aftale som indeholder initiativer inden for voksen og efteruddannelsesområdet for

investering i de mennesker der i dag har mindst uddannelse

aftale som samtidig er et billede på hvordan regeringen løser problemerne leder landet gennem brede aftaler

gerne benytte lejligheden til her i dag at rette en stor tak til fagbevægelsen og arbejdsgiverne for igen at bevise at det kan lade sig gøre

lave trepartsaftaler det er ikke et dødt instrument det kan godt lade sig gøre hvis man gør sig umage hvis man har evnerne tak til alle som har spillet med derude og tak til alle som spiller med her i salen en særlig tak til dansk folkeparti for gode indspil og et konstruktivt samarbejde

det at det går godt rokker jo ikke ved

fat på der er de kriminelle unge hvor regeringen har fremlagt et udspil til en særlig indsats med en særlig ungealder og en særlig målrettet kriminalforsorg for de unge der er de afstumpede bander som politiet kæmper med

hvor vi har givet politiet mange nye instrumenter og nogle af dem skylder vi endnu at levere på her i folketinget

det er bare fordi lovgivningsarbejdet tager tid der er ikke mindst de kriminelle udlændinge som vi i højere grad skal sende ud af danmark det sidste vil vi sætte fokus på når vi i næste uge overtager formandskabet for europarådet så så jeg ser frem til med afsæt i at der indgås mange aftaler at vi kommer til at indgå flere gode aftaler i de kommende dage og lige nu og her ser jeg frem til om ti sekunder når jeg har afsluttet mit indlæg at vi får en

det er en gruppe der ligger os meget på sinde

banderne har fået lov til at bide sig så godt fast i vores danske samfund

på christiansborg politiet gør en god indsats derude men men mange mennesker

utrygheden er er udbredt mange steder vi har lavet en bandepakke

familia og det er rigtig rigtig positivt men jeg har det samtidig også sådan at

noget helt konkret at det skal være muligt at give banderne et tilhold

tage ophold hvis de udgør en trussel

af at komme banderne til livs i det offentlige rum

for os alle sammen så vi vil gerne gå endnu længere jeg kan forstå at

venstre sådan set tager positivt imod forslaget og vil derfor spørge til statsministerens holdning og også

som samfund har svigtet i at få

københavn og det gælder de værktøjer politiet har haft til til rådighed derfor er jeg også glad for at vi under den her regerings ledelse har taget en række helt konkrete initiativer som blandt andet har betydet at vi kunne dæmme op for den udvikling vi ellers så hvor der kom mindre politi i københavn over en årrække

en udvikling hvor vi har investeret mere i politiet har aflastet politiet både ved politikadetter og ved forsvaret sådan at der nu er flere politiressourcer ligesom vi jo i bandepakken i foråret og supplerende initiativer her efter sommerferien har givet politiet yderligere værktøjer nogle af dem har vi så ikke lovgivningsmæssigt på plads endnu noget af det jeg selv ser meget frem til og som vi har aftalt men som vi mangler at få vedtaget er muligheden for at man ved dom som vilkår for løsladelse kan pålægge en person ikke at vende tilbage til til arnestedet

bliver et meget meget stærkt instrument så har jeg også til morgen lidt hurtigt orienteret mig i jyllands posten de tanker socialdemokratiet gør sig og dem vil vi selvfølgelig gerne diskutere

internt arbejdsredskab i politiet det er ikke et register hvor man som udgangspunkt hvis man står

det kan få prøvet betimeligheden i at man står der

at vi med respekt for grundloven og demokratiske spilleregler og frihedsrettigheder som vi skal huske at værne om også i svære tider skal være parate til at prøve nye ting

vil gerne kvittere for at socialdemokratiet spiller sig ind i debatten her med et politisk

og en ligegyldighed over for andre mennesker der tvinger alle os på

at bekæmpe bandekriminalitet så vil der jo ofte være spørgsmål om grundlov og internationale konventioner og det må vi jo tage med åbne øjne for det siger sig selv at grundloven skal overholdes men vi skal også kunne se danskerne i øjnene og garantere dem at vi passer på deres tryghed og sikkerhed

har et billede af at justitsministerens dør står står åben for folketingets politiske partier helt aktuelt befinder vi os i et finanslovsforløb hvor det jo er sådan at de retspolitiske ordførere også af anden grund er i i dialog med

forhåbentlig ny flerårig aftale om kriminalforsorgen så jeg synes det er det rigtige sted

vi har jo mange steder i danmark en en god ældrepleje

snakket ordentligt derfor synes jeg

så vil kommunerne ikke kunne følge med det faktum at der heldigvis bliver flere ældre og så vil det betyde besparelser

regering som har tilført kommunerne flere penge som har øget kommunernes servicerammer hvilket jo står i skærende kontrast til det vi så i de år hvor fru mette frederiksen sad i regering hvor man aftalte at servicerammerne skulle reduceres og så er det jo interessant at nu er

jeg er glad for at være statsminister for en regering som har gennemført en værdighedsmilliard og som også på andre punkter har øget servicerammerne til til kommunerne

set også ønsker at kommunerne skal efterlades med en mulighed for at løse

hører det da med til det at kommunerne også fremadrettet skal have økonomi til det ja det vil selvklart være sådan så er det også vigtigt at kommunerne bruger pengene rigtigt og det er jo det kommunevalget handler om for man må jo bare konstatere i al stilfærdighed at nogle kommuner løser den opgave markant bedre

end andre og det er ikke kun et spørgsmål om hvor mange penge der er til rådighed i kommune det er i høj grad også

mange aftaler der er lavet og det er jo fint

når frem til og det er i relation til de mange borgere der er kommet til danmark fra udlandet

fået ganske mange borgere til danmark fra lande specielt i mellemøsten mellemøsten og

og får arbejde og så videre

kæmpemæssige omkostninger der er i dag ved ikkevestlige indvandrere i danmark

så der er jo kæmpemæssige omkostninger ved det men en anden måde

at sikre at hvis man kommer til danmark og får midlertidigt ophold som man jo får

er det også reelt midlertidigt så kommer man til syvende og sidst

tilbage til sit hjemland og er med til at genopbygge sit hjemland og den her del

i regeringens arbejde og jeg vil i hvert fald gerne gøre mit til at få det

at sikre at vi også kommer i gang med at man rent faktisk så er i danmark midlertidigt og kommer hjem og bygger sit fædreland op når muligheden er for det så derfor vil jeg benytte spørgetimen her i dag til at få statsministerens bud på hvordan vi kan komme i gang med det og hvordan vi kan sikre at man når man kommer til danmark og søger asyl og får asyl men har mulighed for efterfølgende at vende tilbage til sit hjemland og være med til at genopbygge sit fædreland

skal de arbejde der er intet alternativ til det hvis vi giver husrum til folk der skal være her i en årrække giver dem asyl så skal de tjene deres egne penge

og så kommer det til at presse vores serviceudgifter altså så er det de ældre der skal betale

ringere velfærd eller det er danskerne de hårdtarbejdende danskere der

mere i skat så derfor er mit grundsynspunkt at når folk er her

i stigende omfang og at det er lykkedes med den trepartsaftale vi har lavet med den integrationsydelse vi har lavet sammen og to hundrede og fem og tyve timersreglen hele det pres vi har lagt på kommunerne gør jo også at kommunerne i dag erklærer langt flere arbejdsmarkedsparate end de gjorde for bare

år siden og at flere sådan set også er kommet i gang og tjener deres egne

et midlertidigt ophold og så er sigtet at man skal vende tilbage igen

både denne og den tidligere regering jeg har deltaget i lavet forskellige ordninger der har skullet fremme repatriering og vi tager gerne en diskussion med dansk folkeparti om om vi kan komme længere ad det spor det kan vi gøre i de aktuelle finanslovsforhandlinger hvis det er

af interesse eller vi kan gøre det på et andet og senere tidspunkt noget af det vi jo allerede har markeret vi skal tale om

er indfødsretsreglerne altså vilkårene for at blive statsborger og opnå man sige den endegyldige tilknytning til danmark hvor man så

i den sammenhæng er et ønske fra dansk folkeparti

der ikke skal være i danmark

er fuld fokus på hvordan børnene kan lære dansk hvordan de kan komme ud i fodboldklubber og spille fodbold altså der er fuld fokus på at understøtte det folk kommer til danmark for stort set alle sammen nemlig at være i danmark til evig tid det er der fuld fokus på men der er jo meget lille fokus på

der sikrer at folk rent faktisk vender tilbage når der er hundredtusindvis af mennesker der nu vender tilbage til syrien syrien er ikke

særlig rart land men der er hundredtusindvis vi synes det er helt naturligt vender tilbage folk skal vende tilbage til raqqa der er reportager i medierne om

folk nu vender tilbage til områder i raqqa hvor deres hjem er blevet sønderbombet men hvor der ikke er noget alternativ for dem til at vende tilbage

jo de ressourcesvage dem der ikke havde mulighed for at komme til danmark kan

bare lige forklare mig hvorfor en syrer fra raqqa der er kommet til danmark måske endda ved hjælp af en menneskesmugler

som folk der bor i flygtningelejrene omkring syrien der vender tilbage til raqqa nu

vi skal sikre at de rent faktisk gør det så de kan være med til at genopbygge deres fædreland på lige fod med de landsmænd som ellers også må vende tilbage men bare fra flygtningelejrene i stedet for fra danmark

det uudtalte alternativ der ligger nede bagved nemlig at det nok ville være bedst at de ikke tjente deres egne penge bedst hvis ikke de var en del af det danske samfund

noget brugbart alternativ hvis folk i henhold til vores egne vedtagne love har asylstatus i danmark så har de asylstatus i danmark

for ellers fortrænger de service og velfærd og belaster de danskere der var her i forvejen og det vil jeg

det andet handler så om skal vi have folk hjem igen ja det skal vi når deres opholdsgrundlag falder bort skal de rejse hjem igen

set også derfor at vi i disse år forsøger at skærpe vores indsats her

det er også derfor at vi ad flere omgange har styrket kan man sige den positive tilskyndelse til at rejse hjem igen ved forskellige repatrieringsordninger og det jeg tilkendegiver her

gerne være med til at udvikle flere af den type tilbud og tiltag der kan sikre at folk får en tilskyndelse

har i foråret opgjort at det koster tre og tredive milliard kroner for de offentlige

det er noget af en omgang når vi også gerne vil have en bedre ældrepleje og vi gerne vil have bedre skoler børnepasning

gjort noget andet noget nyt

rigtige mange ord om

er jo hvad er det andet end at vi diskuterer et beløb man kan få for at repatriere der skal sikre at folk rent faktisk kommer hjem hvis

i hundredtusindvis af mennesker der returnerer

set i medierne at raqqa bliver befriet og der er reportager om hvordan syrere nu vender tilbage til raqqa

hvorfor skal den syrer fra raqqa der er kommet til danmark ikke på tilsvarende vis

til at få genopbygget det hjem men hvorfor er det ikke lige så naturligt som at flygtninge fra flygtningelejrene skal vende tilbage til raqqa det er det jeg har så svært ved

det jeg bare siger igen er at hvis man er i danmark på midlertidigt ophold altså endnu ikke har fået sit permanente ophold og

jo derfor vi har forlænget fristen for hvornår man kan være her permanent

fået det permanente ophold

kan forbedre repatrieringsordningerne og så er der altså den situation som er gældende indtil da nemlig at man er i danmark på et lovligt opholdsgrundlag som vi selv har givet ved de stramme love vi selv har vedtaget og så skal man arbejde og

alternativet til det er at man kommer til at skabe et enormt pres på vores velfærdssamfund

det jo forskellige elementer af den samme sag og vi er parate til at diskutere

en slankekur men det har jeg haft på programmet i rigtig mange år i træk så det kan være jeg skal prøve noget nyt

kunne være at vi var lidt mere konsekvente med de signaler som vi sender befolkningen for eksempel bliver der herinde talt enormt meget om smalhals i den offentlige sektor

hele tiden skal spares når det handler om mennesker der er ramt af sygdom eller arbejdsløshed

ingen grænser for hvor nøjeregnende politikerne kan være men når det handler om

for at udføre deres job

lidt spøjst for realiteten er at landets borgmestre

mange tilfælde får dobbelt løn de er i forvejen ganske vellønnede og oven i deres løn

får de betaling for bestyrelsesposter og andre hverv som er en del af jobbet som borgmester vederlagskommissionen anbefalede at der blev sat en stopper for den her dobbeltløn til gengæld for at borgmesterlønningerne blev sat op flertallet på christiansborg

faktisk givet hinanden håndslag på at følge

valgte flertallet af folketingets partier

uden at fjerne dobbeltlønningerne

faktisk er lidt tankevækkende jeg ved godt at det ikke er det store beløb i det samlede nationalregnskab og

heller ikke i tvivl om at mange borgmestre gør en stor indsats

jo vigtigt hvad for et signal vi sender til borgerne til danskerne så derfor vil jeg gerne spørge statsministeren er det ikke et underligt signal at sende til danskerne at landets borgmestre skal have dobbeltløn mens

voldsomme honorarer jeg synes at

i billedet altså i min optik er

man skal tilbage til nitten firserne for at finde en offentlig sektor der er lige så stor som den vi har nu sådan sådan relativt

terminologien når man siger at nogle får dobbelt løn nej det gør

så kan jeg se at der er nogle borgmestre der ved siden af deres

et honorar for så hvis vi endelig skulle ind i den her diskussion

diskussion om hvor mange forskellige arbejdsopgaver man

fordele de hverv der er lidt lidt bredere men for så vidt er der jo ikke noget mærkeligt i at man får sin løn for at

påtager sig et andet hverv

og som ikke føler sig dækket ind af det billede som statsministeren prøver at tegne af regeringens prioriteter på velfærdsområdet og faktum er jo også at regeringen underfinansierer velfærden i forhold til den demografiske udvikling som vi ser så siger statsministeren jo så at

at borgmestrene får de her dobbeltlønninger realiteten er jo at grunden til at de sidder på de her poster og har de her hverv

de løfter deres job som borgmester

det som vederlagskommissionen

fjernede dobbeltlønningerne folketinget valgte

uden at fjerne dobbeltlønningerne

udløse et honorar så er der jo ikke nogen besparelse knyttet til at man vælger et andet byrådsmedlem end borgmesteren altså det er derfor jeg angriber

her terminologi med dobbelt løn

måske ligger en diskussion for kommunalbestyrelserne derude om på hvor få hænder man holder de her forskellige hverv der ligesom udløses af kommunerne ikke så meget ud fra sådan en jantelovsbetragtning eller

men mere sådan hvor meget kan et enkelt menneske løfte men det synes jeg er en debat der må foregå ude i den enkelte kommune

jeg bare sige at det er fuldstændig rigtigt at der blev nedsat en kommission der kom med et

valgte at lave en samlet politisk pakke og den føler jeg mig som statsminister selvfølgelig også dækket af hvor der var elementer man tog med

et helt beviseligt lønefterslæb der har været ude hos borgmestrene igennem

satte borgmestrenes løn op uden at gøre op med dobbeltlønningerne som de kunne

vores velfærd som gør en rigtig rigtig stor indsats og som oplever at der er smalhals og at de arbejder under svære vilkår jeg tror ikke man kan fortænke dem i at

tænke at det er lidt interessant og lidt spøjst

i toppen af kommunerne

så er det man opnår ved ikke at vælge borgmesteren men at vælge et andet byrådsmedlem jo ikke nogen besparelse altså det er at honorarerne så falder på nogle andre hænder det er én type diskussion

det er borgmesterens post

den følger med borgmesterhvervet og man kan ikke vælge nogen andre der har jeg meget mere sympati for det synspunkt

vil jeg bare sige at jeg synes man skal tænke sig om ude i de enkelte kommuner også med det signal man i øvrigt sender til sin lokalbefolkning så det skal være en del af svaret til dem der sidder derude der er kommunevalg nu

man lave det om altså alle har jo en mulighed for at gå op og stemme den enogtyvende november præcis med afsæt i det værdisæt man har og hvis man er utilfreds med den måde borgmesteren agerer på eller et flertal i kommunalbestyrelsen agerer på skal man vælge nogle andre altså det er jo det stærkeste våben

diskutere med statsministeren er

hvad oplever vi derude hvad hvad er det vi

jeg ved at statsministeren er rundt jeg ved at alle de andre

partiledere er rundt i kommunerne lige for øjeblikket

danmark er vidunderlig

og der er masser af håb derude masser af engagement men der er også noget der går igen

nu har jeg så kun turneret jylland tyndt den første uge

en vigtig rolle i forhold til kommunalreformen jeg har lyst til at spørge statsministeren om den bekymring

i hvert fald hører ude i landet om

statsministeren også mærker og hører og hvis statsministeren gør det hvad tænker statsministeren så om den tilbagemelding

kommunalvalget

nogle af de mindste kommuner vi har læsø er den mindste vi har

nyt folketingsflertal som har skabt nogle muligheder der ikke var

er nemmere at håndtere at man kan begynde at eksportere ude fra øen

og fødevarepakke som giver muligheder

en fiskeriminister der greb ind da eu direktiver var på vej til at umuliggøre fiskeri omkring omkring læsø det oplevede

der i det her med

den måde vi håndterede eus

var havnet et andet sted men det opleves altså i den her konkrete kommune som måske i virkeligheden

målt på geografi og transport og lidenhed er en af de mest udsatte

jeg tager jo også det her ønske ned om at kommunerne

gør og så kan det være at vores opskrifter på hvad man skal gøre ved det

være meget grønnere hvis det var alternativets

partiprogram der blev foldet ud men det var faktisk ikke det jeg spurgte om jeg spurgte om den der bekymring som jeg hvert fald hører ude i landet

en distance mellem borgere og politikere om det er borgerne og byrådet eller det er borgerne og os herinde på christiansborg det var det jeg spurgte ind til

at der der var langt større frihedsgrader for kommunerne der er pokker til forskel på om

kommune eller det er københavns kommune

en større frihedsgrad for for de enkelte kommuner det andet er så hvis man kiggede i det lange perspektiv statsminister

ti år frem tror statsministeren så

kommunerne har fået større frihedsgrader end de har i dag

mindre centralisme om ti år kan kommunerne mere har de mere selvbestemmelse

vi ville

have liberaliseret planloven mere jeg tror at nogle af dem der var bekymrede

den politik der føres herinde jeg er slet ikke i tvivl om at vi helt grundlæggende står over for en samfundsudvikling som hvis vi griber den rigtigt

nu nævnte jeg læsø før og lige om lidt vil læsø måske være den første

ø i verden som har

fibernet og hvad det

muligheder for at man kan bosætte sig på på læsø måske ikke permanent

vi arbejder benhårdt på at sikre at vores pensionister som de er flest har en ordentlig levestandard når de går fra jeg mødte en tidligere ambassadør

på ærø altså jeg tror da at fremtiden byder på rigtig mange muligheder

i år var statsministerens udspil i forhold til at samle en række byer og lande om

er det spørgsmål som vores medlemmer stiller statsministeren det

medlemmerne der stiller spørgsmålene nu

er for nogle forhåbninger statsministeren har til

hvordan sikrer vi at vi tager klimaudfordringerne

siger at vi kun har tre år til at få danmark og verden på ret kurs når det handler om at sikre at

så hvad er statsministerens forhåbninger i forhold

den tolvte december og som jo handler om at sikre at den

her sag fortsat har internationalt momentum også i en situation hvor usa har besluttet at de vil trække sig fra

ene er at få vist at den her sag

internationalt momentum også i en situation hvor den amerikanske præsident har indledt en procedure for at trække usa ud det er selvstændigt vigtigt

den anden vigtige ting er selvfølgelig at få leveret på de ting der hænger fra den cop der blev holdt i paris hvor aftalen blev indgået og noget af det der hænger er jo noget af det

hvordan man måler og vejer og følger op følger op

på en ensartet og stringent og konsekvent måde

er det jo ikke nok kun at formulere mål så handler det nok så meget om

udfordringer nemlig hvordan vi sikrer en løbende efteruddannelse og opkvalificering

rosen for at have sikret nogle første skridt og vi skal gøre hvad vi kan for

for jeg tror at når

den afgørende forudsætning jo er om der er mennesker til rådighed det gælder i velfærdsinstitutionerne hvor vi tidligere i dag har hørt diskussioner om ældreplejen som allerede i dag præges af mangel på hænder til at tage sig af de ældre uanset hvilke ambitioner man kunne have om om mere og det gælder jo i høj grad i det private erhvervsliv

dem der arbejder i hjemmemarkedserhverv for eksempel i byggeriet siger nej til ordrer

er hvordan vi kan investere i hinanden hvordan vi kan sikre at der er tilstrækkeligt med mennesker til rådighed både for den private sektors arbejde og produktion og den offentlige sektors

udfordringer med at skaffe arbejdskraft og der vil jeg bare spørge statsministeren

initiativer påtænker regeringen for helt akut at sikre at vi ikke

i de offentlige institutioner og til at udføre arbejdet i den private sektor som allerede

grund at vi egentlig som lidt noget nyt har valgt at lave en fireårig trepartsaftale

det hurtige svar på hvordan vi løser de udfordringer som herre morten østergaard

at det opsving vi nu befinder os i ikke enten får flyvehøjde nok eller længde nok altså at vi laver en maveplasker på et tidspunkt er hvis ikke vi sikrer at vi har den tilstrækkelige arbejdskraft med de tilstrækkelige og rigtige kompetencer

er jo flere ting der skal sættes ind

for at sikre at folk også på kanten af arbejdsmarkedet har en mulighed for at få tilegnet sig kvalifikationer hvis der skal noget ekstra til for at man altså kan være en relevant arbejdskraft det er derfor at vi

med stigende intensitet vil forhandle en jobreform

og fem og tyve timersregel som jo viser at det virker

også give et positivt pres til at vi får endnu flere flyttet fra passiv forsørgelse ind på

har lavet en aftale om de forberedende uddannelsestilbud sådan at forhåbentlig flere unge der har haft det lidt svært i folkeskolen lander lidt hurtigere på fødderne bagefter og ikke kommer til at bruge år

en del af arbejdsmarkedet det er jo derfor at regeringen har været ked af at vi er blevet omringet af et alternativt flertal der har gjort det sværere for den dygtige udenlandske arbejdskraft at komme til så løsningen skal findes

mange mange steder der er ikke kun et sted

en aftale om flere år på arbejdsmarkedet for at se om

kan få seniorerne til at blive lidt længere hvad meget også tyder på de gør så der skal jo sættes ind

virkeligheden er jo i hvert fald at lige nu føres der ikke en politik der er tilstrækkelig til

er at kvalifikationerne skal være i orden kan

som man forhandler i de her timer med massive besparelser på al uddannelse i danmark erhvervsuddannelserne ser

at gå fri igen i år der var vist hverken flertal i folketinget og heller ikke rigtig rundt om bordet i i trepartsforhandlingerne men regeringen forsøger jo nok igen til næste år hvorfor skulle man

men alle de andre uddannelser skal spare et uddannelsesloft møder man de unge med derfor er

mit spørgsmål med de finanslovsforhandlinger der er i gang

tide så hvis det er kvalifikationerne der er det vigtige at lægge besparelserne på uddannelserne helt på hylden og finde en anden måde

på de vilkår vi samlet set tilbyder er parate til at udbyde deres arbejdskraft og som har de kompetencer der skal til for at den er efterspurgt

ikke bare et enkelt sted man kan tage fat så

godt høre at nu kører det her produktivitetskrav igen jeg må bare sige at vi bruger historisk mange penge på uddannelse vi uddanner historisk mange mennesker ja så har vi også

er jo at det bedre skal kunne betale sig at arbejde det er derfor vi har lavet kontanthjælpsloft integrationsydelse to hundrede og fem og tyve timersregel det er derfor vi gerne vil investere noget i skattelettelser målrettet mennesker med små arbejdsindkomster der knytter sig også en økonomi til det pengene kan kun ja bruges én gang

tegnet af at regeringen ikke kan komme igennem med sin politik jo altså regeringen kan ikke komme

end ethundredetusind flere private arbejdspladser

sige at det er ærgerligt at der ikke

bliver lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft nu sidder vi og forhandler en erhvervspakke i

de her dage og hvis vi er enige om at den største udfordring er

forbedre vilkårene for at tiltrække

udenlandsk arbejdskraft jeg er glad for at forskerskatteordningen var med i regeringens udspil

i forhold til det der er så ved jeg godt

vi da ikke komme igennem med men jeg tror det er afgørende at ikke bare vi for vi har spillet ud med en tipunktsplan men også regeringen kommer ud af busken og siger til folk hvad

er man burde gøre på det her område for at imødekomme det helt konkrete og akutte problem at lige nu siger virksomhederne nej til ordrer

skal bruge det kommer i sidste ende til at koste danske arbejdspladser hvis hele virksomheder flytter ud for at finde et sted hvor

kan være i danmark i ikke bare fem år men

syv år på vilkår der gør danmark

så er det rigtigt at regeringen jo blev stemt ned i den forstand at der var et flertal rundt omkring regeringen der hævede grænsen for hvad man skal tjene for at måtte arbejde i danmark det blev vi stemt ned på vi stemte imod vi er kede af det

skabe den balance i tingene som jeg tror er helt nødvendig nemlig at føre en stram og konsekvent udlændingepolitik hvor vi

som egentlig ikke skulle være i danmark

hårdhed og konsekvens og får tallene bragt ned vi har nu det laveste antal asylansøgere vi har haft siden to tusind og ni for at få skabt

som er konsekvent der men til gengæld fortsat har et internationalt åbent arbejdsmarked det tror jeg

til arbejdsløse og meget meget mere

af vores nærmiljø og sikkerhedsnettet i vores velfærdssamfund så det er vigtige valg

selvfølgelig håber at danmarkskortet bliver malet rødt igen at danskerne vælger velfærd frem for skattelettelser

men kommunalpolitik er ikke uafhængig af hvad der sker på christiansborg

jeg har oplevet af mine dage på vejene ude i landet

næste helt store storme som vi jo ved kommer til at ramme danmark vil skylle giftdepotet ved harboøre tange ved thyborøn direkte ud i havet

hvor havet langsomt æder sig længere og længere op ad kysten

danmark har og som jo også aktualiseres af at vi har klimaforandringer flere gange genbesøgt alle de spørgsmål og vi har senest gjort det i kommuneøkonomiforhandlingerne her før sommer hvor det var et tema altså mere generelt og hvor der også har været et ressourceløft hvor det præcis stiller os med høfde to og fyrre og

detailviden nok til at diskutere det må man tage

den relevante ressortminister og ellers må vi vende tilbage

og nogle af de store giftforureninger i danmark

det er høfde to og fyrre og det er nogle af de collstrupgrunde som vi

noget regionerne kan fikse inden for den beløbsramme der er sat af som jo er på

og halvtreds million kroner over en længere

at lemvigs borgmester er en venstremand og sikkert vil blive meget begejstret for det jeg står og siger

håber måske også at jeg kan få statsministeren med men jeg synes

hen om hvordan vi vil have vores land skal være fremadrettet

med aktuel paratviden til at diskutere hvordan man bedst i et samspil mellem

region og eventuelt staten skal håndtere

den pågældende kommune kan spare penge

både menneskeligt og økonomisk

ikke bare sige at

den første del af deres tid i danmark

det generelt betyder det så at kommunerne skal spekulere i det altså i at ligge og flytte folk på kanten af

helt uden for arbejdsmarkedet rundt nej det synes jeg ikke

og noget man skal holde sig fra hvis det er det der er motivet altså kan vi vippe folk hen over kommunegrænsen så er problemet ikke vores

arbejdet med i mange år og i mange forskellige sammenhænge

kunne jo være at se når man senere skal kigge på

stemmes derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to fem tiltrådt af udvalget de er vedtaget

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer seks og syv tiltrådt af udvalget

de er vedtaget

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter

om ændringsforslag nummer fem

om ændringsforslag nummer seks

om ændringsforslag nummer tyve uden for betænkningen af skatteministeren om ændringsforslag nummer ni

ikke ud til at være tilfældet så er de vedtaget

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig eller skal formanden

enetale hele dagen

er forkastet herefter er ændringsforslag

tiltrådt af et flertal i udvalget med undtagelse af

ikke så det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

mens formanden trækker vejret beder jeg alle dem som ikke vil deltage i forhandlingerne om at forlade salen

det gælder især hvis man gerne vil snakke med sine kolleger

på at i kommer ud eller stopper snakken

for varetagelse af andre hverv som følge af det politiske hverv

forslagsstillerne henviser andet til at vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd

i overensstemmelse med vederlagskommissionens anbefaling men at forhøjelsen af vederlaget blev foretaget uden en samtidig gennemførelse af en anden af vederlagskommissionens anbefalinger om nedsættelse af vederlag til borgmestre og regionsrådsformænd der varetager andre vederlagte hverv som følge af det politiske hverv forslagsstillerne henviser endvidere til at vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd som det klare udgangspunkt bør dække over samtlige de opgaver der udføres som følge af det politiske hverv

sige at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget og det vil jeg gerne have lov

ét samlet vederlag for varetagelse af hvervet som henholdsvis borgmester eller regionsrådsformand borgmestre og regionsrådsformænd kan ikke herudover modtage andre vederlag fra kommunens kasse for at varetage et kommunalt eller regionalt hverv efter de

når disse modtager vederlag fra andre end kommunen for varetagelse af andre hverv end hvervet som henholdsvis borgmester

i januar måned sidste år færdiggjorde vederlagskommissionen sit arbejde med offentliggørelsen af en rapport med kommissionens anbefalinger til den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre

en aftale der samlede op på vederlagskommissionens anbefalinger det skete henholdsvis den niende maj og den tredje oktober sidste år da den daværende venstreregering indgik stemmeaftaler med socialdemokraterne det radikale venstre og det konservative folkeparti og liberal alliance om ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse aftalerne vedrørte ændringer i den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre

blandt andet vederlagsniveauer

pension herunder hævelse af pensionsalderen og en stramning af reglerne for eftervederlag

for så vidt angår borgmestre og regionsrådsformænd medførte aftalerne

per første januar to tusind og sytten stigningen i vederlaget svarede til forskellen mellem udvikling i vederlagene siden nitten fire og halvfems og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked baggrunden for vederlagsstigningen var at borgmestre og regionsrådsformænd længe var sakket bagud sammenlignet med lønudviklingen for offentligt ansatte stigningen svarede i øvrigt også til den forhøjelse af vederlaget som blev besluttet for menige kommunalbestyrelses og regionsrådsmedlemmer i to tusind og fjorten på samme baggrund

for offentligt ansatte med aftalerne blev der ikke kun ændret på vederlagsniveauet der blev også som jeg kort nævnte før indført en ny

regulering af vederlagene til borgmestre og regionsrådsformænd der svarer til den faktiske udvikling for offentligt ansatte i stat region og kommune formålet med dette var at sikre ligesom for de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer at vederlaget ikke igen kom til at sakke bagud så vi om en årrække ville stå i den samme situation

med dette beslutningsforslag ønsker forslagsstillerne at se på et

på det i en helhed med de aftaler der blev lavet sidst om ændringer af vederlæggelsen for fuldtidspolitikere er det regeringens opfattelse at der nu er en samlet løsning på dette spørgsmål regeringen er derfor ikke indstillet på at se på det igen lad mig i øvrigt tilføje at modregningsordning efter ministeriets opfattelse på grund af sin indgribende karakter bør ske

aflønningen af blandt andet borgmestre og vederlagskommissionen sagde meget klart vi synes borgmestrene er sakket lidt bagefter lønmæssigt i deres grundvederlag til gengæld er det rigtig uhensigtsmæssigt at man oven i lønnen får

de samme partier som havde lovet at følge vederlagskommissionens anbefalinger valgte så at gøre den ene af to ting man hævede lønnen med en og tredive procent

godt kunne drømme om men samtidig valgte at se bort fra den anden anbefaling nemlig at det skulle kombineres med at sige okay men til gengæld får man altså ikke den her dobbeltløn at man igen får honorar for at passe sit arbejde på poster man i mange tilfælde er født til som borgmester resultatet er jo at vi har borgmestre derude der nu har så høj en indkomst at den er højere end landets statsministers

som tjener på den gode side af en million kr

hvad er den højere mening i at man kun gennemfører om jeg så må sige den gode del af aftalen men ser bort fra den anden anbefaling fra vederlagskommissionen og hvorfor er det ikke at man

de anbefalinger som den vederlagskommission

til at følge vederlagskommissionen en til en i alle spørgsmål jeg tror måske endda mit eget var enten

der var parat til det dengang det var der ikke stemning for i folketinget på daværende tidspunkt der var ikke flertal for det i stedet satte et bredt flertal af partier sig sammen og indgik en aftale om de ting der var enighed om herunder blandt andet regulering af vederlaget for borgmestre og regionsrådsformænd sådan så man fik en stigning der lå i forlængelse af den stigning som man vedtog tilbage i to tusind og fjorten for de menige medlemmer af kommuner og

honorarer med var man jo ikke sakket bagefter i den grad

vederlagskommissionen pegede på ministerens eget parti går meget op i eller siger at man går meget op i at man skal være forsigtig med at bruge borgernes penge det her tilfælde er jo et af de tilfælde hvor vi som politikere bestemmer vores egen og vores politiske kollegaer ude i kommunernes løn hvad er det for et signal ministeren mener at det sender til borgerne

anbefalinger som gik på at sige at

men til gengæld skal vi altså heller ikke have den her dobbeltløn for at gå til nogle møder i kraft af vores borgmesterhverv

borgernes penge og i øvrigt

set aftalt her i folketinget og netop ikke i regionerne og i kommunalbestyrelserne

hele forudsætningen for spørgerens spørgsmål falder bort når man prøver at analysere det

om enhedslisten ønskede at følge alle vederlagskommissionens anbefalinger men jeg kan jo se at der er partifæller i salen så det håber jeg at vi får afklaret inden debatten

når udvalgsposter følger med borgmesterposter

har jeg meget sympati for at man er lønnet en gang

godt tænke mig at høre fra ministeren er det regeringens holdning og hvis det er regeringens holdning er man så villig til at gå i forhandlinger om at få ændret beslutningsforslaget så det

jeg synes at man skal huske at statsministeren også sagde at han

præmissen om dobbeltløn til borgmestre

ikke og det er vel sådan set det væsentlige i det svar der blev givet til herre nikolaj villumsen og så ærgrer det mig endnu en gang at jeg ikke hører heller ikke fra den vikarierende politiske ordfører fra enhedslisten hvad er partiets politik

indstillinger eller skal man

er jeg meget interesseret i at få svar på i løbet af den her debat

at få den afskaffet jeg synes ærlig talt er lidt absurd når man har borgmestre som tjener på den gode side af en million at de så lige skal

i lommen for noget som reelt er en del af den post som de er født ind i som borgmestre og det var jo faktisk det jeg også hørte statsministeren

give udtryk for altså at når vi taler om poster og hverv som borgmesteren er født ind i så så statsministeren ikke nogen grund til at man fik dobbeltløn

skulle kun lønnes en gang

at det skal være sådan fremadrettet så er det sådan at man kan modtage honorarer fra andre poster man besidder ud over selve hvervet som borgmester eller regionsrådsformand

er der så mulighed for det men jo ikke betalt af kommunens kasse og så undrer det mig såre

det fjerde gang at enhedslisten har ordet man har antydet at det er meget vigtigt at følge vederlagskommissionen og alligevel

spørgere ikke bruge deres fire bemærkninger på at fortælle om enhedslisten så var parat til en til en

det dog hvis svaret er ja og hvis det ikke er ja

godt tænke mig at vi lige kom ind og diskuterede nogle holdninger det kan vel ikke være sådan at fordi man har skrevet under på en stemmeaftale engang tidligere på året

må jeg bede om ministerens holdning synes ministeren det er rimeligt

synes ministeren det er rimeligt

ikke rimeligt for hvis ministeren synes det er rimeligt så skal jeg nok lade være med at stille mit andet spørgsmål

medmindre ministeren har nogle rigtig saftige argumenter

rettede jeg også før og sagde at det var der ikke det jeg siger er at vi har indgået en aftale i denne valgperiode og jeg har da ikke noget ønske om at man ikke følger den aftale som er lavet i denne periode det synes jeg er

kompromis der kunne laves på det tidspunkt og det står vi selvfølgelig

for vederlagskommissionens anbefalinger det kunne herre finn sørensen jo nu bruge sin næste

eller nej ja eller nej

man oven i sin borgmesterløn

som man udelukkende opnår

det synes jeg bare er ærgerligt for det er da holdninger det

og rimelighed sådan tror jeg også befolkningen ser på det og derfor ville det jo klæde ministeren at forholde sig til det

ruller ud her i dag jeg forstår ikke hvorfor

skal skjules for dem der følger debatten

følge vederlagskommissionens anbefalinger ja eller nej hvis man vil tages

at vederlagskommissionen har anbefalet det her så må man også fortælle

at en person kan magte sådan fire år i træk

til tider får et tilsvarende stort beløb i vederlag så svarer

det dobbelte antal arbejdstimer

hvis de ikke tror det og de synes det skal laves

kan de stemme på en anden hvis de tror det og

det kan også være de tror noget men ikke synes det er afgørende og så kan de

deres kryds om fjorten dage det synes jeg

øvrigt

så i øvrigt spørgerens ønske om at der skal komme en masse almindelige lønmodtagere i kommunalbestyrelsen man kan håbe at de bliver

de er i dag i dag er det jo sådan at folk der er ansat i private virksomheder er underrepræsenteret i modsætning til folk der er ansat i det offentlige så ja lad os få flere almindelige lønmodtagere

vederlag vi snakker om her de der dobbeltlønninger man kan

som man sådan får handlet af

som regel på selve selve valgnatten er ministeren enig i

begrundelse for at en borgmesterløn

her og det er så det og at den ikke sammenstykkes af alle mulige vederlag efterfølgende

vi kommer derhen jeg synes det er

vælger samme princip som vi også valgte i to tusind og fjorten

vederlagene for de menige medlemmer af kommunal og

og jeg synes ikke der skal være særregler

nu hvor jeg har herre henning hyllested som havde enhedslistens

kommer et klart svar på det her med om enhedslisten egentlig går ind for at man skal følge vederlagskommissionen en til en eller om man har plukket lidt

besluttede en må man jo sige ret kraftig forhøjelse af borgmestrenes lønninger på omkring tredive

som følger med jobbet samtidig med at

holdning som ministeren her giver udtryk for

nu igen vil blive sat i vejret fordi de jo stadig væk ikke ligesom dækker

accepteres at lønnen stadig væk stykkes

sammen af vederlag rundtomkringfra

man vil følge vederlagskommissionens indstillinger en til en men jeg kan forstå at det er en spænding som først skal udløses når ordføreren går på talerstolen

til grund for forslaget lægger enhedslisten vederlagskommissionens rapport som blev udsendt i to tusind og seksten i den rapport har kommissionen

analyseret alle elementer i vederlæggelsen af borgmestre regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre kommissionen har på baggrund af analysen fremlagt en lang række anbefalinger og som en opfølgning på vederlagskommissionens rapport og dennes anbefalinger blev der i maj to tusind og seksten indgået en stemmeaftale mellem den daværende

liberal alliance om politikeres vederlæggelse her blev der blandt andet indført en niveaujustering af borgmester og regionsrådsformandsvederlaget på en og tredive

helt nøjagtigt til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden nitten fire og halvfems og den faktiske lønudvikling

det kommunale og regionale arbejdsmarked i øvrigt nøjagtig samme model som man to år før

at regulere menige medlemmer af regionsråd og byråd og

om vederlag til borgmestre og regionsrådsformand er af

at afklare i en samlet vurdering den blev altså foretaget for

år siden og derfor

at man til gengæld modregnede yderligere honorarer der fulgte med hvervet som borgmester eller regionsformand i grundlønnen

nogle partier herinde at følge den ene

og se bort fra den anden del som havde taget lidt af guldet tilbage den anden vej og ned i fælleskassen for

at skære helt ind til benet af handler om

enorme vækst også i ekstrahonorarerne

fulgt lønudviklingen og så har man lige skruet ekstra

kraftig hævelse af folketingsmedlemmers og ministres løn og

billedet af at man kun har kigget

anbefalingerne fra vederlagskommissionen vi stod bag dem som indskrænkede politikernes privilegier og lønningsforhold

var imod dem som gav nye lønstigninger men det var heller ikke os i enhedslisten der havde nedsat vederlagskommissionen og sagt at vi ville følge det den kom med i dag drøfter vi det kommunale område og borgmestrene og vi kan godt lege alle mulige julelege men der fik man altså en vurdering fra en vederlagskommission som ordførerens parti selv har været med til at nedsætte og den vurderede at det var fair at sætte lønnen op

ikke også have ekstra honorarer når i skal ud

til nogle møder i frokostpausen

hedder vi sluger det ikke en til en vi tillader os

er enhedslistens holdning åbenbart at man netop har taget den vurdering

og ikke bare slugt det en til en

synes ordføreren det er rimeligt at en borgmester for eksempel borgmesteren

har adskillige hundrede tusind kroner oven i en borgmesterløn

var en del af sammen med

tjener adskillige hundrede tusind kroner oven i borgmesterlønnen der typisk ligger

altså man har da lov til at have nogle holdninger til tingene især når man er valgt til folketinget og måske især i en situation

så står man bare sådan helt afslappet siger

ikke man skulle men det syntes vi vi vi skulle og uanset hvad vi valgte at gøre

mangler at enhedslisten som er meget optaget af indstillingerne fra vederlagskommissionen

mål for at de jo langtfra så langt fra endda købte dem en

vi jo imod nedsættelsen af vederlagskommissionen

ligesom vi også var imod at

når det så er sagt har vi jo den samme opfattelse som vederlagskommissionen af at

vederlag til borgmestre og regionsrådsformænd efter at den her vederlagsforhøjelse har været per første januar to tusind og sytten bør være dækkende for samtlige opgaver der falder ind under hvervet det er jo et beløb der har ændret sig til et spænd fra godt syvhundredetusind

udbetalt til borgmestre alt efter kommunestørrelse jeg mener at

fremlagde et gennemarbejdet værktøj til hvordan man kunne ændre på den samlede vederlagspakke til politikere både når vi taler om vederlag pension eftervederlag og også om regulering i forhold til bestyrelseshonorar for dansk folkeparti er det både ærgerligt og undrende at man som regering vælger at pille anbefalingerne fra hinanden og kun vedtager den del af anbefalingerne der øger indtægterne markant

kan sige mere trælse del af aftalen

i borgmestrenes løn det ville efter min mening være være et mere retvisende billede af et passende lønniveau samtidig med at det skaber mere gennemsigtighed og mere åbenhed i vederlagssystemet det betyder jo

set også at man har givet borgmestrene en langt højere løn end den som vederlagskommissionen lægger op til

fornemmelse af hvad den næste ordfører vil sige og så ryger den mulighed jo

dansk folkeparti som parti mener at borgmestre

burde følge thomas kastrup larsens eksempel fra aalborg altså er det så en holdning hos dansk folkeparti som en naturlig konsekvens af den udmelding vi nu har fået

måtte være medlemmer af dansk folkeparti dem håber man jo på at der kommer nogle stykker af så

følge eksemplet fra fra borgmesteren i aalborg hvor han siger at

ikke noget vi i folketingsgruppen ville forsøge på at bestemme men derfor kan man jo godt have en holdning og det må vel være logisk nok at hvis man har den holdning som ordføreren har som stemmer helt overens med enhedslistens og med vederlagskommissionens så mener man også

og så må man jo følge den uagtet at herre finn sørensen og jeg måske havde ønsket

det her forslag men men det er demokratiets flertal der så bestemmer og derved

er det jo igen at borgmestrene følger lovgivningen og

vores daværende venstreregering en stemmeaftale med et bredt flertal i folketinget om ændringer af fuldtidspolitikeres vederlag som en opfølgning

at vi dengang kom frem til en god og holdbar samlet løsning

vederlag som helhed vi mener desuden

når for eksempel en borgmester eller regionsrådsformand påtager sig flere politiske

også påtager sig et øget ansvar

mere arbejde og det mener vi simpelt hen

også er rimeligt at de kompenseres for på baggrund af det

have lyst til at vende spørgsmålet og

vederlag er for lavt den diskussion kunne vi

at det er helt rimeligt og at det i den anden ende også er rimeligt at statsministeren måske får forhøjet sin løn op på niveau med regionsrådsformand

to million kr når man lægger det hele sammen er bare en meget forskellig opfattelse af hvad rimeligt er så der er forskel i dansk politik

er det rimeligt eller er det urimeligt altså enhedslisten kunne jo også have valgt at trække eksempel frem og sammenlignet

at det ikke alle områder herre finn sørensen

løn én gang det gælder bare

for borgmestre og regionsformænd de får

så skal de have ekstra løn for det for at passe deres arbejde hvad er det for et signal at sende til alle andre danskere specielt også til mange offentligt ansatte som jo

og jeg tror da at vi alle sammen kan finde eksempler rundtomkring hvor

er frås eller det er urimeligt men jeg er også sikker på at der findes rigtig rigtig mange eksempler hvor hvis man regner timelønnen ud uanset om det er for regionsrådsformændene eller for den sags skyld for borgmestrene og

har han en timeløn der ligger betydeligt over hvad almindelige danskere nogen sinde kommer i nærheden af at

vi lovgiver om vores egen løn eller i det her tilfælde

synes jeg altså at vi har et ekstra ansvar for at udvise mådehold

for at udvise beskedenhed og for at

opmærksomme på det og det er derfor ikke forstår det valg man har taget

for et års tid siden indgik den her stemmeaftale

liberal alliance indgik med den tidligere regering om at hæve borgmestres og regionsrådsformænds vederlag var en fin aftale fordi vi rettede op på tre og tyve års skævhed i lønudvikling i forhold til øvrige offentligt ansatte og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer enhedslisten som har

mener at vederlag fra eventuelle bijobs bør modregnes i borgmestrenes og regionsrådsformændenes vederlag

man jo selvfølgelig godt mene

jeg selv og liberal alliance mener at man skal have løn for det stykke arbejde man udfører om de her mennesker så udfører det arbejde de bliver betalt for eller endog er kvalificeret til det ved jeg ikke

mener at det i langt højere grad burde være kvalifikationer end tilfældige politiske poster

udslagsgivende i forhold til udpegningen

i for eksempel forsynings og affaldsselskaberne

overbevist om at en professionalisering af

rundtom i landet kunne være med til at øge produktiviteten i disse selskaber og det til stor gavn for forbrugerne i de forskellige kommuner jeg er desuden

måske ikke så overraskende enig

ministerens pointe om at det ikke giver mening at behandle et enkeltelement i den aftale der er indgået i

det ikke engang er et år siden vi har ændret reglerne

mening at vi kaster det hele op i luften allerede nu af de grunde kan liberal alliance ikke støtte

i mange tilfælde var de her selskaber faktisk tidligere inde under kommunen og der havde man også ansvaret for

et par gange om året det er situationen og jeg synes det er grænsende til det bizarre at opleve at liberal alliance som ellers har travlt med hver eneste krone som man kan

af liberal alliances politik offentlige midler siger herre pelle dragsted der er jo netop ikke tale om offentlige midler her der

midler det er bestyrelser i i selskaber

konstitueringsaftaler der er lavet i forbindelse med kommunal og regionsrådsvalg konstitueringsaftaler som formentlig er uden at jeg skal lægge hovedet på blokken her på talerstolen i folketinget

har trykket sig ind for sin anden bemærkning og det er godt at også enhedslisten kan

i min tale tilkendegav at jeg egentlig ønskede mere professionalisering af de bestyrelser der er tale om her

uden forsørgelse man har været med til at nedregulere overførselsindkomsterne man har været med

til at indføre et kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel så der er da utallige eksempler på

travlt med at hive penge op af lommerne hos de fattigste men ordføreren sagde

løn for det stykke arbejde man udfører er det

som ordføreren mener bør gælde i alle

de får deres løn for de udfører arbejdet og om de så

det det tror jeg

den rigtige til at stå og vurdere her men igen vil jeg understrege at jeg ønsker mig en større professionalisering af bestyrelserne af de her selskaber

til gavn for de enkelte forbrugere ude i i kommunerne

indledende bemærkning tror jeg ikke jeg vil komme nærmere ind på andet end at jeg vil sige synes det er gode aftaler liberal

aftalt imellem arbejdsgiver og arbejdstager og i de konkrete situationer som herre finn sørensen er inde på

er der jo tale om en proces

marginaliserede mennesker uden uden for arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet igen det synes er ganske fornuftigt og der kan være mange forskellige veje til det men dette

det er utvivlsomt rigtigt men men har det passeret ordførerens opmærksomhed at det var kædet sammen med

skulle dække de honorarer som jo

det var jo også derfor man satte borgmesterlønnen op så kraftigt som man gjorde

de her honorarer jeg tænker

rette op på den her skævhed der nu engang var opstået hen over en en årrække så det

formentlig ikke mange andre partier nu kan jeg så forstå at enhedslisten også var imod at

i sin ordførertale at man ikke skulle se på delelementer men jo lige nøjagtig det man har valgt at gøre ved at sige at

for honorar og den slags ting med det er det jeg synes der

ikke kunne komme nærmere ind på det jeg kender ikke det statistiske grundlag for vederlagskommissionens kan bare konstatere at det

den her manøvre vil kan man sige

op på samme niveau som øvrige offentligt ansatte og øvrige

fuldstændig uigennemsigtigt og derfor

et glimrende forslag fra fra enhedslisten

der står kommissionen finder at vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd skal afspejle samtlige de opgaver der naturligt falder inden for hvervet

samtidig peger på at man ikke ønsker at begrænse andre

helst at folkevalgte får løn for deres politiske arbejde

de poster der følger direkte af det politiske erhverv skal regnes som en del af dette arbejde så vi kan

ved siden af deres i forvejen velbetalte poster som borgmestre og regionsrådsformænd

modregne lønnen fra diverse bestyrelsesposter jeg tror desværre

forstå hvorfor borgmestre skal have en stor pose penge oven i borgmestervederlaget som i øvrigt lige er blevet sat op det er et fint demokratisk princip at vi har et system hvor politikere får mulighed for at sidde med vigtige kommunale og regionale bestyrelsesposter men en borgmester eller en regionsrådsformand er i forvejen fuldtidslønnet og derfor bør det også være en del af deres arbejde hvis de har bestyrelsesposter derudover

også klæde mange borgmestre at fordele flere af de her bestyrelsesposter ud på andre lokalpolitikere når det er muligt det der med incitamenter er jo populært nu om dage og mon ikke incitamentet alt andet lige ville blive en lille smule større hvis der ikke var forbundet ekstra indtægter

har fået valgt en masse almindelige lønmodtagere og jævnfør ministerens svar skal jeg måske lige understrege at offentligt ansatte også er almindelige lønmodtagere

kolliderer med det civile job og det her forslag skaber sådan set bare en slags lighed for loven

således at regionsrådsformænd og borgmestre

bliver modregnet såfremt de modtager vederlag fra andre hverv som de bliver udpeget til

vi har i og for sig stor sympati for de intentioner der ligger bag forslaget

er noget der ligger det konservative folkeparti meget på sinde og der har også været nogle sager fremme som

vi har for nylig lavet nogle stramninger af reglerne blandt andet i forhold til eftervederlag og pensionsalderen der blev hævet på baggrund af

skabt en balance og derfor synes vi ikke at der er grund til at ændre på reglerne nu men jeg kommer selv fra en kommune hvor borgmesteren ikke har nogen hverv som indebærer

det synes jeg egentlig er helt fair

en lokal beslutning som man har truffet i min kommune

synes jeg faktisk det skal blive ved med at være

stor forskel fra hverv til hverv man kan udpeges til fra kommune til kommune eller fra konstituering til konstituering der kan være nogle hverv som kræver en ekstra arbejdsindsats eller hvor borgmesteren bidrager med kompetencer eller andre bidrager med kompetencer og så synes jeg

nogle tilfælde godt kan være rimeligt at der så også bliver opnået et vederlag for det så min pointe er

der er jo kommunalvalg om fjorten dage så det vil sige at vælgerne

til deres lokalpolitikere hvordan har i tænkt jer at agere i en kommende konstitueringsforhandling derfor synes jeg det er fair og godt at vi får debatten i dag men jeg synes

præcis det her spørgsmål bør være noget man skal stille til kommunalpolitikerne og ikke i folketingssalen på den baggrund vil jeg sige at

at gøre på grund af den lovgivning vi har herindefra men hvis vi kan kigge på det på et tidspunkt ville det da være et skridt

kommune er nogen vederlag til borgmesteren men i nogle af

kommunes borgmester jørgen glenthøj som altså sidder i en række bestyrelser

energi trehundredetusind fra metroselskabet treoghalvtredstusind fra noget der hedder kombit som altså kommer oven i lønnen på en

er det fair når man i forvejen har en løn på en

det samme som de fleste lønmodtagere får i alt

være påpasselig med hvordan man bruger borgernes penge

og borgerne ville vide hvad det er for nogle aflønninger der er før

personligt sammen med vores lokale folk rundtomkring spurgt borgmesterkandidaterne i min kommune

melde klart ud og det håber jeg

sin kollega jørgen glenthøj til at gøre i god tid inden

er er det jo folketinget der fastsætter borgmesterens honorar så så man kan sige at ordførerens og min fælles holdninger til det her jo kun

i de tilfælde hvor den enkelte borgmester vælger at gøre ligesom thomas kastrup det er jo ikke overladt til det kommunale selvstyre

og det er jo beskrevet i loven hvad borgmesteren kan have

hvordan vil ordføreren så komme nærmere en situation hvor ordførerens holdninger også afspejles i virkeligheden

op til den enkelte kommune i forhold til hvordan man konstituerer sig i

udpeges til og den frihed synes jeg da man skal bevare ude i kommunalbestyrelsen og det det

tilfører nogle særlige kompetencer til den bestyrelse

også belønnet for det med en eller anden form for vederlag og det synes jeg man skal have lov til at beslutte

for at passe sit arbejde det er sådan set grundlæggende det

beslutningsforslag handler om for det er nemlig tilfældet for flertallet af danske borgmestre og regionsformænd de får en god høj løn

skal passe arbejdet i forskellige bestyrelser det kunne for eksempel være i det lokale

metroselskabet jamen så indkasserer de yderligere

op på en samlet indtægt der er højere

ikke samtidig have ekstra løn for at passe nogle møder i bestyrelser som man sidder i som en del af sit borgmesterhverv

det er ganske enkelt udtryk for noget pamperi der er ikke andet at kalde det

de nok ikke ligefrem er kede af at det er endt sådan men det er jo faktisk folketinget eller rettere sagt det flertal i folketinget der for lidt over et år siden indgik en aftale om nye regler for pension og vederlag for politikere

memory lane efter at årevis havde været kritik af politikernes pensions og vederlagsprivilegier nedsatte et flertal herinde den såkaldte vederlagskommissionen som var en gruppe af eksperter og andre som skulle komme med forslag til hvordan politikernes løn og pension skulle se ud og i forhold til borgmestrenes og

at den havde fulgt den almindelige lønudvikling

i deres grundløn for eksempel når min egen borgmester på

får firehundredetusind kroner i ekstra honorarer for at passe forskellige bestyrelsesposter

hans samlede løn landede på de

så der skete bagefter herinde

den gode anbefaling set med borgmesterbriller men man valgte at se bort fra den anden anbefaling nemlig at yderligere honorarer skulle modregnes

hele sagen er desværre

kan gå lidt for stærkt med at tilgodese sig selv og hinanden

situation at vi selv lovgiver om politikeres løn og det gælder både vores egen men

altså også vores kommunale kollegaers løn det synes jeg altså kalder på en ekstra opmærksomhed og et ekstra

mådehold og det synes jeg desværre ikke den her aftale er udtryk for og da særligt i en tid hvor der skæres ned på

vokser og hvor mange almindelige lønmodtagere jo ikke ligefrem har oplevet prangende lønstigninger det

af de offentligt ansatte rundtomkring i landets kommuner

det er et forkert signal at at borgmestre og regionsformænd skal hæve løn to gange for at passe deres arbejde og derfor er

nejpartierne de partier som som siger nej til det her forslag vil tænke over det en ekstra gang i løbet af udvalgsbehandlingen for det ville være så godt

vores demokrati hvis vi kunne sende et klart signal inden danskerne snart skal til stemmeurnerne

mulighed for at vurdere at hvis de synes

million kroner er alt for lidt

at passe arbejdet inklusive bestyrelsesposter

finde et andet arbejdet i stedet for

det er ikke er flertal

en opfordring ud til dem der ser med og det

op lokalt spørg jeres borgmesterkandidater om de har tænkt sig

på initiativ af enhedslisten i øvrigt har gjort det kan man faktisk godt

og bed dem om at svare

desværre ser det ikke ud til at vi kan levere i folketinget

og fjorten og to tusind og femten helt konkret er det punktet om undervisning i dyrevelfærd som lovforslaget som lovforslaget vi behandler udmønter i socialdemokratiet mener vi at undervisning i dyrevelfærd er vigtig fordi det giver viden og forståelse for dyrevelfærd og derfor er vi selvfølgelig også tilfredse med

i dag får mulighed for at give ministeren bemyndigelse til at fastsætte krav om undervisning i dyrevelfærd

for erhvervsmæssige hold af svin malkekvæg og æglæggende høner hvad angår lovforslaget her studser vi lidt over at kravet om undervisning kun gælder for den besætningsansvarlige og ikke for alle besætningens ansatte

ellers var lagt op til i handlingsplanen som det er nu

ligger uddannelse inden for dyrevelfærd

i regi af branchen og det synes vi ikke umiddelbart er ambitiøst nok og derfor vil vi i udvalgsarbejdet se nærmere på muligheden for at udbrede uddannelseskravet en anden ting som vi gerne vil se nærmere på er de anbefalinger som to tusind og tolv arbejdsgruppen bestående af blandt andet 3fs den grønne gruppe landbrug fødevarer

og fødevarestyrelsen kom med

fodring samt smittebeskyttelse og vaccination hvilket ikke umiddelbart

indgår i det lovforslag som vi behandler i dag

mener vi at dyrevelfærd er vigtig og jeg vil gerne minde regeringen om at uddannelse kun er et skridt i den rigtige retning og

også til at drøfte de andre punkter som ligger i den føromtalte handlingsplan og det vil vi naturligvis følge til dørs både i fremtidige lovforslag og i forbindelse med det pågældende lovforslag en anden del af det her lovforslag handler om at offentliggøre kontrolresultater vedrørende dyrevelfærd på hundeområdet baggrunden for forslaget er de senere års frygtelige vanrøgt af hunde i de såkaldte hvalpefabrikker formålet med en smileyordning på hundeområdet er

som ikke lever op til de dyrevelfærdsmæssige krav i lovgivningen i socialdemokratiet vil vi gerne gøre opmærksom på at smileyordningen ikke bør stå alene da en væsentlig del af de her kenneler er små hobbyopdræt som ikke vil være omfattet af ordningen og derfor vil vi gerne opfordre til at man helt generelt over en bred kam ser på dyrevelfærd i forhold til hunde overordnet set er

med dette lovforslag får vi specifikt skærpet uddannelseskravene til de besætningsansvarlige i produktioner der holder svin malkekvæg og æglæggende høns uddannelseskravet skal være med til at bidrage til

endnu mere solid faglig viden om dyrevelfærd så vi fortsat kan værne om dyrene og spise med god samvittighed derudover sætter lovforslaget et fokus

på menneskets bedste ven kan man sige lovforslaget er med til at skabe bemyndigelse til at der kan fastsættes regler om offentliggørelse af kontrolresultaterne for overholdelse af

for mange alvorlige eksempler med omfattende vanrøgt af hunde på de såkaldte

og det skal der gøres noget ved og rettes op på og vi skal have genfundet tilliden til og

de hundeopdrættere der behandler dyrene ordentligt rigtigt og godt og som har lovlige og seriøse virksomheder venstre finder generelt korrekt pleje og behandling af dyr som værende meget vigtigt og vi stemmer derfor naturligvis for lovforslaget så skulle jeg hilse også fra det konservative folkeparti og

det er generelt min opfattelse at dyrevelfærden er høj i det danske landbrug og at landmændene er meget bevidste om deres ansvar i den forbindelse men bedre uddannelse er vel aldrig en dårlig idé man kan jo altid blive klogere og det er glædeligt at

giver landmændene mulighed for at få den nyeste viden på området frem for at pålægge dem endnu flere krav og restriktioner vi skal dog naturligvis sikre os at det ikke bliver endnu et bureaukratisk monster som forhindrer landmændene i at passe deres arbejde og passe godt på deres

tvinges til en masse ligegyldige kurser men derimod skal de kunne erhverve sig nogle kompetencer de rent faktisk kan bruge til noget til sidst vil jeg blot konstatere at

forslaget også bryder med den ellers fremherskende tendens hvor landbruget pålægges flere og flere restriktioner og

men der er flere høringssvar som antyder at man hellere så nogle klare regler i stedet for bemyndigelse eller at der kan være en skævhed imellem de forskellige former for dyrehold for eksempel anfører økologisk landsforening at det kan blive tungt for de små økologiske landbrug og måske for lempeligt for de store

at alle de som ikke er registreret som kenneler men som alligevel står

for halvdelen af hvalpesalget

kan også skabe en skævhed så jeg vil lytte lidt og og eventuelt stille nogle spørgsmål i udvalgsarbejdet men overordnet er vi

det også logisk at have åbenhed omkring de kontroller af dyrevelfærd som foretages det giver forbrugerne mulighed for at se hvor dyrevelfærden er i top med de ord kan vi som sagt støtte

til at fastsætte krav om uddannelse vedrørende dyrevelfærd samtidig vil bestemmelsen i § tre a i lov om hold af dyr blive nyaffattet så bestemmelserne fremover kun indeholder hjemmel til at fastsætte uddannelsesmæssige krav på dyresundhedsområdet det er hensigten efterfølgende med hjemmel i dyreværnsloven at fastsætte regler om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for erhvervsmæssigt hold af svin malkekvæg og æglæggende høner

fastsættelse af uddannelseskravet i forhold til svin og æglæggende høner vil være en udmøntning af indsatsområder i henholdsvis svinehandlingsplanen og fjerkræhandlingsplanen samtidig er det også fundet relevant at lade et uddannelseskrav omfatte hold af malkekvæg jeg meget tilfreds med den planlagte udmøntning i forhold til tre så væsentlige produktionsformer der ofte omfatter et stort antal dyr hvor solid grundlæggende viden om dyrevelfærd er væsentlig med lovforslaget foreslås endvidere at indføre en hjemmel i dyreværnsloven til at offentliggøre kontrolresultater vedrørende dyrevelfærd den skal danne grundlag for den nye smileyordning på hundeområdet den påtænkte smileyordning har til formål at bidrage til bedre forbrugeroplysning ved at øge offentlighedens kendskab og tillid til de lovlige hundevirksomheder og seriøse opdrættere på hundeområdet et andet centralt formål med offentliggørelsesordningen er også at reducere kundegrundlaget for de ulovlige hvalpefabrikker som ikke lever op til dyrevelfærdsmæssige krav ordningen kan således give dyrevelfærden et løft og gøre det tryggere for forbrugere

hund når det kommer til at skabe bedre velfærd for hunde kan ordningen naturligvis ikke stå alene men skal ses som et element i en samlet indsats

i samarbejde med en række organisationer har vi derfor iværksat flere initiativer som skal forbedre forholdene for vores firbenede venner med de ord ser jeg frem til udvalgsbehandlingen

på det her felt og hvis der er en skidt karl der vil sælge og der også er en skidt karl der vil købe og som blæser på al form for dyrevelfærd

forslagsstilleren til

på dagsordenen vil jeg lige

som jo egentlig ikke bør forekomme

rent drikkevand og rekreative formål regeringen er helt enig i at

er vigtige emner og jeg vil gerne takke enhedslisten for at have sat dem på dagsordenen i dag men vi er ikke enige i det konkrete indhold vi er nemlig med de eksisterende indsatser allerede godt med i forhold til både at sikre mere skov og mere biodiversitetsskov i danmark og derfor kan regeringen heller ikke støtte forslaget enhedslisten begynder med at nævne et

ni og firs det mål er blevet justeret efterfølgende vi navigerer ikke længere efter det mål

forøget arealet med skovlandskaber til tyve til fem og tyve procent i løbet af en trægeneration hvilket er firs til

når det nu er sat på plads vil jeg gå videre til det konkrete indhold i forslaget enhedslisten taler om et efterslæb og foreslår at der hvert år i de næste ti år rejses titusind ha

skov hertil må jeg sige at jeg ikke ser noget efterslæb enhedslisten peger selv på at der hvert år rejses omkring tre tusind ha ny skov det er rigtig meget ny skov det areal vil enhedslisten nu tredoble uden på nogen måde at angive hvor pengene skal komme fra enhedslisten vil også have at der skal være mere urørt skov fordi det har stor og god effekt på biodiversiteten det er regeringen helt enig i og derfor har vi også allerede en plan der skal sikre betydelig mere biodiversitetsskov i de danske skove og

gennemfører de her ting og finansierer dem modsat

en del af det som enhedslisten arbejder med regeringen og dansk folkeparti har nemlig med aftalen om naturpakken fra foråret to tusind og seksten besluttet at gennemføre den største indsats for biodiversitet i de danske skove nogen sinde med naturpakken udlægges titusind ha urørt skov og tre tusind tre hundrede ha anden biodiversitetsskov i statens skove hertil kommer at de private skovejere kan få tilskud til

urørt skov og anden biodiversitetsskov i de danske skove og det er vel at mærke en indsats som vi på forhånd har fundet finansiering til endelig foreslår enhedslisten en ændring af planloven så kommunerne bliver pålagt at sætte turbo på etablering af ny fredskov og udpegning af arealer til skov så målet

år kan nås der er allerede i dag krav om at kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder i planloven regeringen mener ikke at der er behov for yderligere krav i den regeringens vision for danmarks skove er at vi skal have mere skov

vi skal have sunde og robuste skove og vi er i fuld gang med at føre den vision ud i livet vi skal se på skovene som et hele hvor der skal være plads til både benyttelse og beskyttelse der skal være gode muligheder for at skovene kan bidrage til mange formål for eksempel træproduktion biodiversitet klima grundvandsbeskyttelse friluftsliv og arbejdspladser det kan lade sig gøre hvis skovbruget får de rette rammebetingelser

jeg også valgt at skovene og skovbruget fortsat skal have deres egen lov i

fem tusind ha man skulle have etableret siden nitten ni og firs for at nå det mål hvis det er de fem og tyve

er tyve procent det er den ene ting

eksempel vandværker som laver vandskove

ikke koster kommune eller stat noget

sit drikkevand så jeg synes det er helt legalt at der ikke i forslaget her

gerne pålægge regeringen at være mere ambitiøs

at der er behov for at rejse så meget

beskyttelse af grundvandsressourcer

søren egge rasmussen vil lægge op til med det her forslag den anden del er at der

ligger et spænd i forhold til målsætningen mellem de tyve og fem og tyve

at hvis man får mulighed for at rejse mere skov har det en række plusser ud over at man kan sikre drikkevandet så jeg synes at regeringen skulle lytte lidt mere til den kommunale valgkamp der kører derude

tvangspålægge kommuner at rejse skov men

kommunalbestyrelsesmedlemmer som af den ene eller anden gode grund

kunne have bekymring omkring drikkevandsbeskyttelse grundvandsbeskyttelse

en lang række årsager vigtig skov er et

miljøvenligt materiale når det bliver lavet om til møbler og lignende så alle de steder hvor træ kan indgå

større skovareal også betyde at flere mennesker får adgang til

til at komme ud og bruge skoven det kan have nogle fordele i forhold til den mentale sundhed men også i forhold til den fysiske sundhed fordi man kan røre sig i

er en god ting

også nævnte tidligere at sikre rent drikkevand

biodiversitet og som enhedslistens forslag peger på

er der et stort behov for en naturnær skovdrift så biodiversiteten i skovene kan øges derudover

fornuftigt og en billig måde at øge den danske biodiversitet på hvis vi øger

udarbejde en skovplan der kan føre til et større skovareal og dermed en øget biodiversitet

vi vedtager her i folketinget og det kræver selvfølgelig at man finder finansiering det koster nemlig ganske mange penge hvis man ønsker at etablere fredskov i eksempelvis private skove og det koster ligeledes mange penge når en statsejet skov skal omlægges

til fredskov fordi staten så går glip af de indtægter der er ved produktion i skove

mere skov intentionerne i forslaget og vi er

set positive i forhold til at arbejde for at der kommer mere skov og mere fredskov i danmark men vi er ikke overbevist om at det er fornuftigt

regeringen eller folketinget nogle nogle helt konkrete målsætninger som der ikke er fundet finansiering til at opfylde men

indgår gerne i brede politiske drøftelser også med regeringen om hvordan vi kan øge skovarealet i danmark så med de synes jeg meget positive bemærkninger i forhold til forslaget

kan socialdemokratiet altså ikke støtte selve forslaget men vi støtter meget gerne arbejdet

andelen af skov det er vel ret beset

vant til at anvende de udtryk anvender jeg dem også her

af urørt skov og såkaldt biodiversitetsskov der skal øges for at

hedder at standse tilbagegangen i

i naturkvaliteten så det er oplagt at hvis vi for alvor skal gøre noget for

vi skal skal anlægge og jeg synes det er værd at bemærke

billigste måder at styrke naturkvaliteten på

forslaget så mange positive ord med

der en vis betænkelighed med hensyn til det økonomiske

op til at regeringen skulle komme med en plan

er for nogle muligheder som vandværker har og hvor det er rundtom i landet at vandværker har fundet løsninger der faktisk har kunnet etablere meget skov

sådan at vi kunne fremme miljøtiltag som havde med

skov på landbrugsjord at gøre og være med til at sikre en finansiering af den omstilling

via vandværkerne og dermed i praksis

være noget der skal finansieres og vi vil gerne

en drøftelse af hvordan vi får fremmet skov i danmark er en vigtig drøftelse

med til at etablere skov til at det er vandværkerne som

er vandforbrugerne der kommer til at betale men det behøver ikke være mere socialt skævt end hvis det er kommuneskatten eller

skal ændre planloven så kommunerne tvinges til at udlægge mere skov og etablere mere biodiversitetsskov umiddelbart virker det jo rigtig positivt

den blå stue at vi kom med et forslag om

lægge mere af statsskovene ud til urørt skov netop for at øge biodiversiteten vi fik en meget lang beregning fra den daværende miljøminister om at det slet ikke kunne lade sig gøre at vi havde regnet helt forkert og det ville blive meget dyrere end vi havde regnet

så derfor røg det i skraldespanden men pointen er jo at når man laver skov

kan man lave urørt skov og så får man

jeg studsede dog lidt i forhold til forslaget for det første

dansk folkeparti sammen med regeringen netop har været inde

landbrugs og fødevarepakken og sætte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

når man taler om at kommuner via planloven skal tvinges til at udlægge mere skov og etablere mere biodiversitetsskov

der bliver etableret mere skov så det er alle andre kommuner som så skal finde

form for finansiering som så skal købe jord op som så skal etablere noget skov til x antal kroner per hektar det kan man jo synes er rigtig godt eller man kan synes det er skidt

er i hvert fald steder hvor der er masser af skov gribskov i nordsjælland

jeg var lidt overrasket over at den egentlig var så stor

jeg ikke tænkt over men vi har faktisk meget skov

har nået det mål man satte sig tilbage i nitten ni og firs nej men hvis man ikke sætter målene højt nok

vi nogle skvaddermikler det er jo sådan det politiske kører altid

grund at det er fint at man lægger mere jord ud til skov men det skal gøres

også de private jordejere synes det er i orden og

tingene går i det tempo som

jeg i hvert fald finder rimelig fornuftigt

bemærkninger til forslaget at størstedelen af de nuværende skove er produktionsskove hvor træerne står i strømlinede rækker og arterne er få hvis vi skal have biodiversiteten og magien tilbage i vores skove skal vi have mere urørt skov med store græssende planteædere ingen dræning og lysåbne arealer

enten hvis man har kreaturer til at gå og tygge sådan

man altså ude og fjerne nogle træer og det er jo en

ikke forstår men det kan enhedslistens ordfører helt sikkert forklare mig på et tidspunkt

hvad er naturnær skovdrift jeg forstår det ikke jeg ved at

fjerne træer og høste dem til alle de her møbler som man mener er bæredygtige og

tynger godt ned i jorden og så videre det ikke synderlig godt for biodiversiteten

tilbage til sådan som det var dengang min far var skovfoged og gik rundt med en sav eller hvad er det vi skal

ting som taler imod at vi bare lytter til det her forslag og

men det kræver at man har penge til

der er to ting i det her forslag som jeg ikke kan støtte og det er at man tvinger kommunerne til noget og den anden ting er

skal finde pengene et sted og jeg ved ikke hvor

er der færre muligheder for at rejse skov end der er i de landlige kommuner det er da klart

i høj grad er båret af at man ønsker at beskytte sit drikkevand og

er det som afstedkommer at man ønsker mere skov finansieringen er vigtig hvis jeg ser på hvad der er

er udlagt arealer til de næste ti år og den finansiering

er der er grundvand der skal beskyttes

i nogle kommuner lavet planlægningen vi ønsker så at man skal blive endnu bedre til at samarbejde hen over kommunegrænserne så vi kan få nogle større skovområder men jeg synes de skal være lokalt funderet og det

ændre på regler i planloven hvorfor

det er vel egentlig også fair

så har jeg bare lidt svært ved at forstå hvorfor vi så skal lave en national skovplan hvor man måske netop

her i folketinget tager debatten når nu der ligger en gammel beslutning om at

mere ambitiøse og man kan se på tallene at det ikke

så er det rimeligt at vi tager den her debat

og måske også kommer til at lave en

er for nogle ønsker der er ude i kommunerne og får kommunerne til i højere grad

lidt underligt når vi laver målsætninger herinde

sætter en procentsats for et eller andet vi gerne vil

ikke ambitiøs nok og bliver den for høj

vi er sådan set i venstre enige i rigtig mange af de hensigter som er i beslutningsforslaget vi er enige i at

vi skal arbejde med vores skovarealer og vi også skal sikre og forbedre vores biodiversitet så er vi også enige

og vigtige naturoplevelser til danskerne det er noget af det som står rigtig højt

på på danskernes dagsorden så det er vi også helt enige i

også berolige enhedslistens ordfører med at sige at

den tidligere socialdemokratisk ledede regering som ellers

jo sat historisk stort fokus på indsatsen i vores

den tidligere røde regering havde travlt med at

fokusere på hvordan de kunne gøre gode landbrugsjorde til naturområder så er det vi har sagt i venstre

at at vi rigtig gerne vil fokusere på at få mere biodiversitetsindsats i skovene og det er der rigtig god grund til

det er nemlig sådan at man får langt flere arter

og mere natur for pengene

og bakket op omkring det og vi gør det også i dag at enhedslisten så måske ikke mener at vores indsats

skove måske mere end nogen sinde ud over det har vi

at plante mere skov så alt i alt må jeg sige

til at stemme nej til beslutningsforslaget og jo især fordi

og inddrage vandværker og så videre det kunne være at regeringen kom frem til at man kunne modellere på

eu landbrugsstøttemidlerne på en måde så man fik fremmet at der blev større skovarealer

har vedtaget det synes jeg egentlig er helt fair i stedet for at vi kommer med meget detaljerede beslutningsforslag har vi altså kigget på her er en gammel målsætning

og der er en dagsorden omkring at redde vores drikkevand som er blevet mere aktuel så det er jo

synes jeg værd at holde fast i en ambitiøs målsætning synes ordføreren ikke at tre tusind ha ekstra skov om året er for lidt i forhold til

om jeg synes det er for ambitiøst

målsat i dag i forhold til til skov så vil

nej det synes jeg faktisk ikke jeg synes faktisk at med den naturpakke som som

er der jo så også steder rundtomkring i nogle kommuner hvor man måske vælger

ikke være mere vildt end at alle har mulighed for at benytte sig af skoven og naturen men fri og vild i liberal alliance og så heldigvis også nu i regeringen bryder vi os til gengæld ikke om det vi kalder

set underordnet om det er transport af affald genbrugspolitikker internetforbindelser

og bliver bare ikke en opgave staten skal varetage det er der et effektivt privat marked for det er der derimod ikke for fri og vild skov og anden natur derfor er jeg og liberal alliance også enige med enhedslisten i at staten skal have en plan og strategi for mere fri og vild natur som jeg tror er den egentlige hovedintention bag

dermed også tak

beslutningsforslagsstillerne enhedslisten

danmark tilbage på sporet skriver enhedslisten i overskriften til beslutningsforslaget om den foreslåede ti årsskovplan som liberal alliance i øvrigt og selvsagt ikke kan støtte for dermed må jeg og andre jo altså forstå at danmark ikke skulle være på sporet

men mener enhedslisten nu i virkeligheden også det

det kan jo altid diskuteres hvor hurtigt vi skal køre på skinnerne men at det kører på skinner mener jeg bestemt ikke kan diskuteres i statens skove udlægges der over de kommende år titusind

skov til ny såkaldt urørt skov og tre tusind tre hundrede hektar til anden såkaldt biodiversitetsskov samlet set og det er så inklusive eksisterende urørt skov og biodiversitetsskov betyder det at cirka tyve procent af statens skovareal vil have biodiversitet som hovedformål i løbet af

rejses der vel ny skov som aldrig før senest er arealet som det også fremgår af

inden år

ikke afgørende for liberal alliance det afgørende for liberal alliance er at statens andel af det samlede kommercielle danske skovbrug er faldende og til sidst helt afvikles så staten udelukkende leverer fri og vild skov og natur til danskerne derfor er liberal alliance sammen med resten af regeringen og dansk folkeparti en del af naturpakken fra to tusind og seksten og det er vi meget glade for naturpakken og i øvrigt også fødevare og landbrugspakken adresserer jo netop det behov enhedslisten mener at dække med b femtende i pakkerne er der så i øvrigt i modsætning til i beslutningsforslaget her vel at mærke fundet finansiering til løsningerne

der er i pakkerne som sagt

for der er et behov også på grund af biodiversiteten hvor mere fri og vild skov formentlig

den lysåbne natur skovrejsning er dyr men jo for så vidt også en generationsinvestering som vi

omfang tager os af fuldstændig som vi investerer i vores børn

den kan faktisk godt selv hvis ellers den får lov naturen skal måske nogle steder have lidt

lidt til hvis det har taget en skidt retning men ellers

naturtype ikke eneret på sidegevinsten som grundvandsbeskyttende initiativ det kan andre naturtyper også være

et fagligt og meget højt anerkendt og respekteret godkendelsessystem for sprøjtemidler til landbruget hverken jeg selv eller liberal alliance var repræsenteret i folketinget i nitten ni og firs og som jeg forstår ministeren er strategien heldigvis også ændret og nuanceret siden da til at være tyve til fem og tyve procent skovlandskab i slutningen af dette århundrede jeg mener at vi i den grad er på sporet og liberal alliance kan derfor ikke støtte

jeg synes det er helt fint at enhedslisten og liberal alliance kan være enige om at der skal være

skal have noget urørt skov som som har en særlig kvalitet

stor mulighed for at mere hvis alle kommuner laver en mere seriøs planlægning og

samtidig giver mulighed for at kommunerne lettere kan finde en finansiering til at rejse mere skov

nogle kommuner der vælger at arealer der skal springe i skov og

etablere naturarealer på en en billigere måde men jeg synes at det er helt op til det kommunale selvstyre at lave den planlægning

også en bemærkning til ordføreren for

det at etablere ny skov er vel ret

som spørgeren også selv er inde på

går fra kommerciel skovbrug

det som man meget populært kalder urørt skov som af nogle forskere er blevet udpeget til at være det måske mest effektive redskab til

at bestemme hvordan vedkommende vil drive sit landbrug eller skovbrug

som politikere har en klar forpligtigelse til

gå ind dér hvor der ikke er et frit og kommercielt marked

jeg har fundet ud af at skov er win win men ikke bare win win jeg er faktisk

skov gør noget særligt ved vores landskab den

fungerer fint med et rigt og varieret friluftsliv

at gå hen og kramme et træ fordi man på den måde kan mærke

forslagsstillerne her

rettidig omhu jeg synes vi skal holde fast i målet fra nitten ni og firs og jeg synes det er vigtigt at få lavet en plan og få indhentet det vi er bagud med

det er rimeligt at gøre det over en ti årig periode så alt i alt med en stor ros og vi tilslutter os

til målsætningen om at fordoble skovarealet i danmark skov kan utrolig meget ud over at være et af danskernes yndlingsmål i naturen kan skov også lagre

og så er skovene vigtige for biodiversiteten fordi de er hjemsted for mange dyr og planter vi er meget positive over for at lave en egentlig skovhandlingsplan vi har selv foreslået noget lignende tidligere vi ønsker at en sådan plan tænkes sammen med naturplan danmark så vi får

så stort et naturpotentiale som muligt til gengæld kan vi ikke se hvordan enhedslisten vil finansiere det her beslutningsforslag vi vil gerne indgå i en konstruktiv dialog med forslagsstillerne og se om vi kan blive enige om at undersøge en række finansieringskilder til at øge skovarealet i danmark jeg skal hilse fra sf og sige at de har samme bemærkninger som radikale venstre

der følger det her beslutningsforslag så sådan set ros for et godt forarbejde det

man må sige det har været det er klart så ville ønske at der havde været et længere afsnit til sidst der handlede om finansiering af

skal ikke hindre mig i at rose den øvrige del

meget ambitiøst jeg synes det er meget at en fjerdedel af danmarks areal skal være

klogere af den her debat som vi nu

har i dag der er ikke nogen tvivl om at skov kan meget

vi ved at skov er et vigtigste redskaber hvis vi vil sikre en bedre biodiversitet vi ved at

kun i skovene ingen andre steder så det er et meget

centralt sted for os at sætte ind

en høj prioritet hos både den nuværende

også den tidligere regering der kan være en hel masse vi er uenige om

tværs af rød og blå blok og partiskel og alt muligt andet men jeg synes egentlig det er rimelig indiskutabelt at den satsning man har lavet i forhold til urørt skov og biodiversitetskov i den naturpakke er blevet lavet er ganske stor set sådan i dansk naturpolitisk

bach havde nogle meget fine og rigtige betragtninger

jeg udlægger det bare nogenlunde rigtigt det er altid farligt at kaste sig ud i

er jeg fuldstændig enig i at alt for meget i dag bliver brugt til kommerciel

drift hvor vi kunne bruge de her naturarealer langt bedre på en måde hvor det ikke udkonkurrerede private aktører

i sidste ende jeg synes vi

det gået for langsomt skovplanen skal sikre at efterslæbet indhentes inden for ti år

de næste ti år årligt skal etableres titusind

set det vi har diskuteret jeg synes vi har haft

få et større skovareal i danmark vil blive et varmt emne også fremover hvis man ser på hvad det er for en skovdrift vi har haft i danmark

er sket af skifte de sidste

har været sådan produktionsskov

planlægningen og det er imponerende hvad der er sket i de statslige og de kommunale skove i debatten her er der flere der

med kritiske kommentarer om finansieringen og det er jo interessant i et rigt land hvor man er på vej til

bevilge seks og tres milliard kroner til køb af nye kampfly at man så

det største problem jeg har via min deltagelse i en fiskeripakke fundet ud af at når man skal gennemføre politik

det være en fordel at embedsapparatet er med i de ting som man skal føre ud i livet

set lade det være op til regeringen at komme med noget som udpeger hvordan det skal finansieres og hvis vi havde haft finansiering med i

havde sagt det kan vi ikke lide vi vil noget andet

der er god grund til at kigge dybt i

at fremme at der kom flere skovarealer i danmark og at man fik fremmet en planlægning hvor kommunerne i højere grad gik

kommune inden for de næste ti til tyve tredive år

nogle kommuner der har gjort der er også nogle kommuner der har lavet en ret

det så er for nogle arealer man ikke

skov på det kan være landskabelige interesser der gør at man at man i bestemte områder ikke vil have at der skal være skov

det er godt at kommunerne går seriøst ind i det men når man ser på de planer der er i kommunerne

der er på ønskesedlen og hvor mange år det vil tage at få realiseret det hele

er god grund til at se på om vi også fra folketingets side kan komme frem til hvordan der kan realiseres mere og jeg synes det er tankevækkende når vandværker går så aktivt ind i at finde løsninger der kan sikre vores drikkevand i fremtiden og sikre at der bliver rejst mere skov det er sket

syd for odense hvor der er lavet en vandskov

finansiere den drikkevandsbeskyttelse det er en måde at gøre det på

på en anden måde så er vi i enhedslisten åbne over for det men man må også sige at de skovarealer

ekstra plus det er en ulempe

nogle der synes at det er et plus men der er altså det minus ved det at den der magi man kan opleve i

lov til at færdes skånsomt på deres egen måde uden for stier og veje har et eller andet potentiale som helt sikkert har en kæmpe livsværdi for mange mennesker

at man kan udfolde det frit i en offentligt ejet skov

set er lovligt at gøre det i stedet for at man skal liste rundt og finde svampe i en privat skov og have lidt dårlig samvittighed fordi man ikke rigtig ved om ejeren kommer om lidt og siger at man er kommet lidt for langt væk fra stien det har nogle kvaliteter at have de her offentlige

opbygger en eller anden ageren i en skov og godt ved hvordan man skal opføre sig

dyrke vores jord på en anden måde det kan være et plus at vi kommer frem til at have flere naturarealer det kan være et plus at vi kommer frem til at der etableres mere skov som kan lagre

har større betydning nu end det havde i nitten ni og firs i nitten ni og firs var det nok

en selvfølge nu er vi jo inde i i noget hvor

hele tiden oplever at jo mere man søger efter giftstoffer i vores drikkevand jo

set et af de væsentligste emner i deres valgkamp det undrede mig lidt men så fortalte de jo at de havde nogle boringer og at de havde en boring bynært i marstal

noget drikkevand som kom fra landbrugsarealer

grænseværdierne var overskredet og miksede man så vandet

kom man under grænseværdierne og så kunne det gå på nuværende tidspunkt men bekymringen var der jo hvad så om nogle år

man kommer frem til at man på en ø hvor der er en times færgesejlads skal til at transportere drikkevand over til øen jeg kan oprigtigt godt forstå at det var et tema i valgkampen

at der også er en dyb bekymring

er man midt i en konflikt med nogle landmænd som ikke vil acceptere at de får et bestemt beløb for at holde op med at bruge gift på deres landbrugsarealer for at tage hensyn til vores fremtidige drikkevand hvis man i sådan nogle områder kunne ende på at man fik rejst mere skov så kunne det også være en løsning frem for at give landmænd penge for at holde op med

at bruge gift på vores landbrugsarealer

der har den her øgede skovrejsning

og holde fast i at der skal være nogle ambitiøse mål for at vi skal have rejst mere skov i danmark

kommet med engagerede bidrag og særlig takke de ordførere som var delvis eller hovedsagelig enige med enhedslisten i det jeg kan godt se

diskutere videre hvordan man finder finansiering til mere skov og hjælpe kommunerne til at se de muligheder som allerede er der og så må vi politisk arbejde for om

finde andre midler til at fremme mere skov

udvide retorikken lidt der så mener enhedslisten

fra talerstolen rynker lidt på næsen af privat skov jeg tænkte at det

det giver en anden oplevelse end hvis man går ud i naturen og

er der på fuldt ud lovlig vis så derfor er der en begrænsning i de private skove med hensyn til om vi er på sporet jamen hvis man skal nå det mål som man havde tilbage i nitten ni og firs og skulle man så reducere

areal der skulle være natur

så man er ikke på stien man er på en sti som ender et sted hvor man ikke når målet

har det en særlig beskyttelse så derfor synes jeg det er et særligt mål at komme frem til at vi har mere fredskov ejet i fællesskab

mere eller mindre giftigt

ordfører ikke bekræfte at vi faktisk har rent drikkevand

giftstoffer der er på vej ned i vores grundvand så

det ender med at vi skal rense vores drikkevand jeg synes

være mere påpasselige end vi er nu

kan bare se at kommunerne efterspørger noget hvor man kan sikre sit drikkevand for fremtidige generationer og der er det godt

have flere tangenter at spille på økologisk landbrug kan være en

jeg synes der er al mulig grund til at man lokalt finder ud af hvordan

forbudt de giftstoffer den lange liste over

bliver længere og længere og det vil sige

forkert af samfundet at tillade den type giftstoffer det synes jeg man skulle lære af

jeg giver ordet

debat om kvaliteten i folkeskolen og om hvor en beslutning om for eksempel klassekvotienten

otte og tyve elever og i særlige tilfælde kan det være på tredive elever beslutningsforslaget pålægger regeringen at nedsætte det nuværende loft til fire og tyve elever i alle klasser i alle folkeskoler en generel sænkelse af klasseloftet vil koste

milliard kroner det er mange penge og spørgsmålet er om det er den rette måde

så mange penge på og samtidig reducere kommunernes ret til og mulighed

nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget per elev som andre kommuner ifølge indenrigsministeriets kommunale nøgletal lå udgifterne til en folkeskoleelev i to tusind og seksten således på halvtredstusind kroner i kommuner med det laveste udgiftsniveau mens det i kommuner med det højeste niveau var mere end halvfemstusind kroner der er mange forhold der har betydning for elevernes faglige niveau

blot reduceres til antallet af elever i klassen forskningen er ikke entydig men viser overvejende at klassestørrelser har relativt begrænset betydning

derfor er det også en dårlig idé at topstyre klassekvotienten

man fratager de enkelte skoler deres frihed til at gøre det der passer bedst til netop dem for mig at se er det kommunerne i dialog med skoler og forældre der de bedste til at vurdere og fastsætte rammerne for klassedannelserne det er kommunerne skolerne der er tættest på skolevirkeligheden og også dem der fastsætter og fordeler ressourcerne til de enkelte skoler om få uger skal borgerne stemme til kommunalvalget og der kan man forestille sig at rammerne for skolen vil være et meget væsentligt tema det håber jeg i hvert fald

jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå et slag for det digitale værktøj

som man kan finde på undervisningsministeriets hjemmeside her kan man få et overblik over hvordan de enkelte kommuner klarer sig på folkeskoleområdet og det fremgår også hvor mange elever der er i klasserne i de enkelte skoler i forhold til landsgennemsnittet det giver borgerne mulighed for at få indblik i deres lokale folkeskole ud fra en række forskellige parametre

jeg er helt opmærksom på at mange forældre går op i klassestørrelserne og derfor

følger jeg også udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser og jeg vil naturligvis også følge udviklingen på dette parameter for kvalitet i folkeskolen

loft over hvor mange elever der må være i klasserne

forstå det sådan at det helt generelt er en dårlig idé at vi i vores lovgivning

er i skolernes klasser det giver kommunerne mulighed for at prioritere hvis man sætter det tal ned til fire og tyve

det reducere kommunernes mulighed for at prioritere og også deres ansvar kan man sige over for borgerne

jo som sagt til kommunalvalg og der kan man som forældre tage en direkte dialog med lokalpolitikerne kommunalpolitikerne om hvad man mener at skattekronerne skal gå til

skole og forældre har lavet

danmarks lærerforening over en periode har kørt en større

stopfyldte klasser tror tror jeg den hedder altså hvis det er sådan

ministeren vurderer at det er dem der er tæt på skolen som

og når forældrene og lærerne har nogenlunde det samme budskab

betyder det ikke at det ikke har en værdi men jeg mener at det er en diskussion man skal tage på kommunalt plan for det er kommunerne der driver folkeskolen

den økonomiske prioritering ligger og dermed også

ja klasseloft fungerer jo som en overordnet ramme det gør det også på otte og tyve men

den overordnede ramme er fire og tyve eller otte og tyve er jo et politisk spørgsmål så jeg

mig at høre mener ministeren

plads til at vurdere hvordan de ønsker at indrette

der er forældre der accepterer at de skal sende deres

ikke ser noget problem i at have lidt større klasser

i klasselokalet om forældrene har klaret

lokaler og så videre der er mange forskellige parametre der spiller ind

jo kommunerne der afsætter økonomien og derfor skal de altså også have et ansvar og en mulighed for

nul klasser starte ud med maksimum fire og tyve elever

det er et rigtig godt forslag jeg synes at det er sympatisk det er jo sådan at folkeskolen skal gøre alle børn uanset social baggrund og opvækst så dygtige som muligt og gøre dem i stand til at udleve deres potentiale det handler i sin kerne om at sikre fundamentet for vores velfærdssamfund for livets muligheder er ikke reserveret for de få det bidrager

folkeskolen til ved at skabe rammer for elevernes udvikling og give eleverne de grundlæggende færdigheder der skal til for at begå sig i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt men der er desværre et men

ifølge forslaget ansættes otte hundrede og to og tredive ekstra lærere i fire år hvert år det betyder at der skal ansættes over tre tusind tre hundrede flere lærere

at ansætte så mange nye lærere dertil kommer så en ekstraregning på godt

milliard kroner jeg er fuldstændig enig med enhedslisten i at vi skal prioritere folkeskolen vi skal fra politisk side sørge for at

økonomiske rammer skal være med til at udvikle skolen det handler om at sikre rimelige økonomiske rammer for kommunerne hvilket er det stik modsatte af det der lige præcis sker nu med den lave vækst som vi har

nedskæringer det kan mærkes ude på skolerne og helt konkret vil det være en stor hjælp for folkeskolens udvikling i de kommende år hvis regeringen vil komme på andre tanker og ikke skære ned på velfærden udviklingen af fremtidens skole handler selvfølgelig om meget andet end økonomi og jeg tror at vi skal i gang med at have en endnu tættere dialog mellem politikere og skoleverden om hvordan vi får de nye rammer for folkeskolen til at fungere bedre så alle elever får det bedre i folkeskolen vi har jo en fælles ambition om at gøre god skole bedre og eleverne endnu dygtigere og noget af det helt afgørende er at sikre en mere varieret undervisning der kan gøre skoledagen lærerig og glad og god for flere børn og styrke trivslen og sørge for at fagpersonalets ressourcer bliver afsat og udnyttet bedst muligt det vil jeg hellere prioritere i stedet for at diskutere om der skal være et klasseloft

det er nemlig sådan at tre fjerdedele lige nu

dels i forhold til finansieringen jeg kunne godt tænke mig at spørge

ordførerens parti vil være indstillet på at lave en mere langsigtet planlægning

kan man jo omvendt sige at der ikke er nogen grund til at alt for mange flere går igennem en læreruddannelse for behovet er der ikke så på den måde kan man have fastlåst sit synspunkt

ordførerens parti være indstillet på at

så vi er sikret at der er det fornødne antal lærere til at vi kan

vil gerne være med til at prioritere folkeskolen jeg vil gerne snakke med enhedslisten om hvordan vi gør folkeskolen bedre og hvordan vi

om det så lige er det her der skal prioriteres allerførst

sig ind igen der ligger en

som viser at der er langsigtede effekter af mindre klasser som gør at flere får en ungdomsuddannelse og at flere kommer i job er det ikke

ordførerens opfattelse at hvis man ikke bare tænker budgetår for budgetår men tænker lidt længere

fjerdedel af alle skoleelever til gode

det er netop sådan at tre fjerdedele af alle skoleelever i danmark

hvor alle skoleelever i folkeskolen bliver tilgodeset det kan godt være at man kan diskutere hvordan nogle sammensætninger skal være men jeg vil rigtig gerne prioritere den åbne skole bevægelsen mange af de nye tiltag vi har med den varierede undervisning

jeg tror vi kommer til at skulle sætte ind og stod

kan vi ikke støtte finansieringsforslaget vi går ikke ind for millionærskat vi går heller ikke ind for at bruge råderummet på dette derudover synes vi at et

fint fordi det giver kommunerne handlerum kommunalbestyrelserne og byrådene kan så lave deres egne klasseloft hvis de vil

på nogen måde det er jo sådan at

skulle udvide man nævner selv i

til den knap halve milliard man ville skulle bruge for

finde ekstra midler til at udvide skolerne med flere klasselokaler

det kommunale selvstyre som vi ikke tror på så

de ting som som er i beslutningsforslaget

store beløb som som skal anvendes til det her

det kommunale selvstyre og vi synes faktisk

de forskellige folkeskoler alt i alt

hvor også væsentligt flere børn ville kunne få glæde ud af

må jeg bedrøve enhedslistens ordfører med at venstre kommer til at stemme nej til det her beslutningsforslag og jeg skal så også samtidig hilse fra liberal alliance og sige at det vil være det samme de kommer

fordi jeg synes det er vigtigt at man også har friheden til at kunne tænke kunne tænke i holddannelser og så videre på de lokale skoler og derfor synes jeg egentlig

ligger nogle meget store klasser når nu det er sådan at forældrene angiver som det største problem overhovedet at der er for meget uro i klasserne og som det næststørste problem at der er for mange elever i klasserne og når lærerne siger at det er meget meget vanskeligt at få hverdagen til at fungere i de meget store klasser er ordføreren så ikke enig i at vi faktisk kunne få en bedre skole og bedre rammer for undervisningen hvis vi sænkede loftet

jeg tror sagtens at man i dag kan finde klasser med otte og tyve elever hvor der er ro og jeg anerkender også gerne

noget af det allervigtigste for forældrene

nogle værktøjer til at skabe mere ro men jeg tror bare ikke at det

med at sætte klasseloftet ned til fire og tyve løser det problem jeg tror egentlig at det er mange andre steder man

der jeg meldte mig ind i sfu

at man diskuterer det rigtig længe og så lige pludselig en eller anden dag

stigning siden to tusind og ni

folkeskoleelev nu går i klasser hvor der er mere end fire og tyve elever

det billigere at proppe flere elever ind i klasserne derudover er

sket en centralisering i rigtig mange byer og når man centraliserer og laver større og større skoler

og jeg er bange for at den her udvikling ikke vender

fire og tyve elever i klasserne det synes forældrene også og det synes eleverne også de melder jo om at det at der er så store klasser betyder at der er meget mere uro at eleverne mistrives

at der er flere og flere forældre der vælger at gå til privatskolerne

lavere klassekvotienter der sf er en del af folkeskoleforligskredsen

derfor kan vi som i mange andre sammenhænge ikke stemme for forslaget vi synes sådan set at finansieringen fra en formueskat er udmærket vi har også selv forsøgt at

mener vi lidt mere realistisk og pragmatisk forslag til en finansiering

gør dem en smule kortere

folkeskolereformen så der fortsat vil være mere tid til andre aktiviteter men

noget kortere og så indfase et klasseloft på fire og tyve elever med et

over ti år så går de to ting nærmest o p op

man kunne for en halv time kortere skoledag få et klasseloft på fire og tyve elever

lettere i forhold til organiseringen kunne man sige at der skulle være den fleksibilitet i det

bryde klasseloftet hvis man kan redegøre for

det fordi jeg jeg tror at enhedslisten og sf deler mange forslag til hvordan vi kan tage fra de rige og give til de fattige eller til vores skolevæsen

at vi kan bruge pengene bedre end vi gør i dag

på masser af samråd er at sige at det klasseloft der

er i dag på otte og tyve elever skal kommunerne respektere

fyrre elever i en eller anden første klasse

respektere det klasseloft på otte og tyve

mængde dispensationer der kan gives skal være

meget begrænset og det skal ministeren følge op på

over antallet af elever i en klasse fra otte og tyve til fireogtyvende

det påpeges af enhedslisten at der igennem de senere år er sket en stigning fra næsten tooghalvfemstusind elever til omkring

ethundrede og fyrretusind elever der går i

forslaget som ligger her det drejer sig om over tre tusind ekstra lærere over fire år som skal have løn

altså næsten to milliard kroner hvis vi havde så mange penge til rådighed til folkeskolen og det ville vi da ønske

vi bruge dem på noget andet vi ville bruge dem på at få flere blandede skoler der afspejler lokalsamfundet og betyder noget vigtigt

vi ville arbejde for at få den åbne skole til at blomstre for at få mere varierede skoledage hvor undervisningen kunne tage udgangspunkt i den praktiske virkelighed uden for skolen det kunne være lokale virksomheder byens teater museer kunstnere foreninger og alt muligt andet i det lokale samfund det er en prioritering og derfor kan vi ikke

folkeskole med et rigidt og fuldstændig fastsat loft over antallet af elever i klasserne på fire og tyve

skulle oprettes to tusind otte hundrede fuldtidsstillinger samtidig

er det sådan at forskningen ikke kan vise at klassekvotienten har en entydig effekt på elevernes resultater klassekvotienten er en omkostningstung måde at forbedre skolerne på og et rigidt loft på fire og tyve vil påvirke og indskrænke og udfordre kommunernes planlægning og styring af folkeskolen

meget kraftig centraliseringsproces

meget omfattende rationalisering der er sket på området for at spare på udgifterne til folkeskolen samlet set har det betydet at klassekvotienterne er steget hvert eneste år siden to tusind og ni og hvis man ser på antallet af børn der går i klasser med fem og tyve elever eller flere

i sidste skoleår at være hver fjerde det er allerede nævnt her fra talerstolen at det er et sted mellem

og fyrretusind elever der går i så store klasser det er gået den gale vej og når det er gået den gale vej

jo ikke ud fra en eller anden rigid betragtning om at om at

have en ganske bestemt størrelse men så er det ud fra en konstatering fra forskningen at det går ud over undervisningens kvalitet det går ud over børnenes læring når der er for mange i en klasse det betyder mere uro det påvirker hele undervisningsmiljøet

til den enkelte elev og dermed mindre tid til at

undervisningsbehov

må vi antage at det betyder dårligere trivsel og forskningen tyder på at det

ikke bare har kortsigtede negative konsekvenser for elevernes læring

det også på lang sigt har en negativ effekt

og jeg vil sige ja det må man sige hvis det generelt gik så knaldhamrende godt i vores folkeskole at alt kørte på skinner

leve med at klasseloftet ikke var så hensigtsmæssigt men vi har jo altså en folkeskole som stadig flere forældre

årsagerne til det er utvivlsomt mange men det kunne tyde på at de mange elever i klassen kan være en stærkt medvirkende årsag

det altså som jeg har nævnt i

knap tre tusind forældre kan konstateres at halvdelen af forældrene mener at det allerstørste problem

lige knap halvdelen mener at det næststørste problem er for mange elever i klassen det synes jeg vi bør tage alvorligt jeg vil også sige at det er mit indtryk at der er en fælles erkendelse i virkeligheden på tværs af de politiske partier om at der er alt for mange unge

der forlader folkeskolen uden at have tilstrækkelige kompetencer til at tage sig en ungdomsuddannelse eller på sigt

de partier som ikke indgik i forhandlingerne om den forberedende grunduddannelse men har efterfølgende tilsluttet os og anerkender at her

for at løfte den gruppe der ikke er kommet godt nok igennem folkeskolen men det havde da været at foretrække at langt færre elever var målgruppen for den forberedende grunduddannelse fordi de var bedre rustet når de gik ud af folkeskolen

vi skal hæve kvaliteten i folkeskolen

nytter det efter vores opfattelse ikke bare

ellers ofte hører det så kræver det konkrete initiativer og der er det altså vi foreslår at man sænker grænsen sænker klasseloftet fra de otte og tyve til de

opmærksomme på at det vil kræve en del fleksibilitet vi har foreslået en fire årig overgangsperiode

er helt enig i at der er som socialdemokraternes ordfører nævnte et problem i forhold

ved en forespørgsel fra danmarks lærerforening for nylig har sagt at de har rekrutteringsproblemer det er klart at det må håndteres i i sådan

en sammenhæng det er nævnt at der kan være problemer i forhold

til tvangsopdeling af klasserne vi har jo prøvet

højde for det i vores forslag og jeg vil sige at når den konservative ordfører mener at der skal oprettes to tusind fem hundrede nye klasser så mener jeg

fuldstændig ud i den blå luft vi har netop sigte på

man kun optager elever i nye klasser op til de fire og tyve og sådan

i en overgangsperiode ikke kommer nye elever ind hvis der går en elev ud

det for enhedslisten ikke afgørende om vi siger

over seks år eller over syv år man kunne jo sådan set starte med jeg tror det var herre jacob mark der nævnte det

vi starter i en ende hvor det er alle de nye klasser der kun er på

vi har intet ønske om at skabe kaos med det her forslag og tvangsopdele klasser så børn og forældre bliver kede af

hen ingen som helst grund til men

jeg har allerede nævnt nede fra salen at der ligger en meget interessant svensk undersøgelse der siger

over tid men jeg takker for de positive bemærkninger der sådan set har været men jeg ærgrer mig over at der ikke kan skabes flertal for det her forslag

klassekvotienterne fordi de har lagt klasser sammen og skoler sammen og så videre det betyder så også at der er rigtig mange

har fire og tyve eller måske endda

at der er gode rammer for kammeratskabsdannelse at man kan sparre med hinanden og og så videre

selvfølgelig opleves som en ulempe ligesom ligesom det kan opleves som en ulempe

at prøve at lave et snit som vi synes er fornuftigt i forhold til de opgaver

os noget som overhovedet kunne gå hen og blive for lille for lille

og gav pengene tilbage til lærerne det koster koster ingenting

så fik man på den måde finansieret forberedelsestiden så så jo der kan være ting der er vigtigere end klassekvotienterne for at få skolen til at fungere

vi har faktisk gjort os lidt umage

til at finansiere et lavere klasseloft jeg ved jo at enhedslisten

kæmper for mere tid til forberedelse ligesom vi gør og har en række forslag på skoleområdet og jeg vil

et eller andet udspil om eller et overblik over hvor meget enhedslisten

korte åbningstider i sfoerne efter min mening er et nulsumsspil hvis hvis man organiserer det nogenlunde fornuftigt

at man jo ved at anvende § seksten b i folkeskoleloven til afkortning af de lange skoledage har etableret nogle tolærerordninger som

fem hundrede million kr som som skulle anvendes til at sikre tolærerordningernes

fortsatte eksistens og så ligger der

her forslag med de hovedingredienser synes jeg vi kommer meget meget langt

kan være andre mindre forslag men det her er synes jeg de vigtigste ting

selvfinansierende hvis man altså har den politiske vilje

jeg undrer mig lidt over det der med at det skulle være selvfinansierende

enhedslisten foreslog et loft over forældrebetalingen på tredive procent i sfoerne og det koster en

på at det vil virke at sætte ind på nogle af de områder

muligt for pengene og når jeg siger selvfinansierende så er der jo den øvelse der at vi

med et par timer for hver klasse

penge som finansierer de lange skoledage og

tilbage igen her har vi et nulsumsspil men det er rigtigt

sænke forældrebetalingen i skolefritidsordningerne

regeringen inden udgangen af tusind og sytten at fremsætte de nødvendige forslag der afskaffer de obligatoriske nationale tests i folkeskolen og stopper danmarks deltagelse i pisa undersøgelserne lad mig starte med at slå fast at regeringen ikke kan støtte forslaget forslagsstillerne ønsker med beslutningsforslaget at de danske folkeskoler

på det store billede og i den sammenhæng er pisa og nationale test et delelement der er tale om ti obligatoriske test i løbet af elevens skolegang samt dansk deltagelse i pisa hvert tredje år herudover har folkeskolen frihed til at vælge alle de andre evalueringsformer som bruges i undervisningen i forhold til de nationale test minder forslaget meget om alternativets b fem og halvtreds som blev behandlet den niende februar tidligere i år i stedet for at gentage mig selv i forhold til den konkrete kritik vil jeg indlede med at der i redegørelsen til folketinget i to

tretten blev anbefalet at en større evaluering af testen skulle gennemføres senest i to tusind og atten og det har jeg i sinde

ministeriet om at sikre at kritikken fra forslagsstillerne i dag også kommer til at indgå i denne evaluering det er godt at have viden om hvordan det står til og hvordan vi klarer os så vi udvikler os til det formål har de nationale test

at være brugbare de danner overblik over væsentlige elementer af faglighed og skaber en bund under kvaliteten i vores folkeskole selv om jeg mener at de nationale test er et brugbart redskab i folkeskolen betyder

spørgsmål omkring validitet afvikling og elevernes alder når de påbegynder test er relevante ting at debattere i forhold til pisa

både at sammenligne det danske skolevæsen med over halvfjerds andre lande og samtidig mulighed for at sammenligne vores egne resultater over tid og blive klogere på os selv her synes jeg også det er vigtigt at inddrage andre internationale undersøgelser som for eksempel timms

testresultater skal ikke overtage debatten om skolen og reducere den kompleksitet der er ude på skolerne men de kan bruges som udgangspunkt for dialog er vi tilfredse med det vi ser og har udviklingen været som vi

der lande der ser ud til have fundet nogle løsninger vi kan lade os inspirere af men internationale sammenligninger kan holde et spejl op foran os så vi

at vi ikke altid er så fremragende

det er godt og nyttigt ikke mindst for eleverne vi

intet evalueringsværktøj kan rumme alle dele af folkeskolens indhold og derfor skal vi sikre at der bruges en række forskellige metoder i den danske

for beslutningsforslaget det er vigtigt at vi løbende debatterer

en forsker mere og en af deres hovedkonklusioner er

eller at nationale test er brugbart som pædagogisk redskab de oplever ikke at nationale test er et godt omdrejningspunkt for samarbejde eller at det har bidraget til en bedre evalueringskultur lærerne synes heller ikke at den faglige kvalitet af nationale test er tilfredsstillende

tester væsentlige faglige kompetencer

tilsiger at det er det rene spild af tid at gennemføre nationale test skulle

kvalificere de data som man

i de nationale test til at følge eleverne og er glad for det men jeg tror det helt rigtigt at man også vil få brug for andre evalueringsværktøjer

er det primært med udgangspunkt i den funktion der handler om at vi her har et værktøj

men det giver også mulighed for at der tænder en rød lampe inde i ministeriet hvis der er en skole

som skolen har og så mener jeg sådan set at det er et

hvis nu der er et gran af sandhed i den vurdering der kommer her i rapporten fra aarhus universitet at testene er formålsløse men at lærerne alligevel skal sørge for at de foregår og at de selv bliver målt på hvordan deres elever klarer sig i testen er der så ikke en fare for at noget der ikke har nogen positiv effekt for skolens udvikling kommer til at fylde på bekostning af noget der faktisk har værdi for undervisningen

så at sige ikke bare bliver ligegyldige og spild af tid

folkeskolens undervisning fordi man ikke forfølger folkeskolens formål men bliver meget optaget af nogle meget snævre test som ingen

henvist til folkeskolen og at man kommer der

at så sker der noget hvis vi har skoler som

ikke klarer at leve op til det forventede faglige

vi placerer de nationale test der hvor de skal placeres de skal have en funktion men det er jo ikke dem der måler hele fagligheden i folkeskolen

at læse alt vejledningsmateriale om nationale test op til

jeg læste det her vejledningsmateriale som både var for skoleledere lærere og flot pamflet

var at

og så kom jeg til at sidde og tænke på nu hvor vi så lemper

ændre vejledningsmaterialet og måske

også brug for at ændre den måde vi tester og laver de nationale test på hvad tænker ministeren

fælles mål men i og med at vi løfter en ganske stor del af de fælles mål ud

det fremadrettet også at der vil ske en udvikling hvor andre elementer også vil komme i spil det kommer ikke til at ske over natten

sig at der bliver en større mangfoldighed i hvilke elementer man bruger

indholdet om så der er fordele og ulemper ved at lave selve indholdet i de nationale test om men lad os få dem alle sammen på bordet der er ikke noget der er for helligt til

også diskuteret det for ikke så længe siden her i salen vi er enige med enhedslisten i at de nationale test i folkeskolen siden de blev indført har mødt megen kritik fra både forældre og lærere

man ikke systematisk følger op på deres faglige udvikling for at sikre at alle lærer det de skal i løbet af deres skolegang derfor deler vi heller ikke den

at måle elevernes færdigheder men vi anerkender at der er kritikpunkter der bygger på mere end bare

automatisk reaktion alle børn skal blive så dygtige som de kan i den danske folkeskole uanset hvor de er vokset op og hvilke forudsætninger

det er blandt andet derfor socialdemokratiet støtter den grundlæggende idé om

fordi de kan være med til at bidrage til at ingen elever bliver tabt eller overset

vi i socialdemokratiet meget gerne være med til at se på om vi skal ændre indhold og form i de test som der er i dag

det er sådan at forud for testene her i to tusind og sytten

der er målrettet lærerne skolelederne og kommunerne vejledningen er blevet revideret i tæt dialog med de brugere som har kritiseret og tilpasset konkrete ønsker og behov

forskellige målgrupper tilsammen har de nye vejledninger understøttet eleverne så de kan få en god testoplevelse og lærere forældre skoleledere og kommuner kan forbedre deres mulighed for at indgå i en dialog om at følge op på de testresultater der er noget af det der

de her test aldrig må stå alene

er der ti nationale test i et helt skoleforløb det mener jeg faktisk er passende men det jeg gerne vil være med til at diskutere

de frivillige test to gange yderligere det betyder at man kan teste op til tredive gange i et skoleforløb det synes jeg vi skal holde et vågent øje med

vi skal diskutere i forligskredsen om den problemstilling er

i orden i forhold til pisa undersøgelserne ja så synes jeg at vi stadig væk skal have pisa undersøgelserne

af den grund at vi er et meget udviklet og meget uddannet land det er sådan at alle oecd landene

landene er med jeg synes faktisk ikke at vi som et højt uddannet land kan stå uden for det vi skal også huske på at det

stikprøver af nogle af niende klasseeleverne der udføres

derfor fastholder vi at der fortsat skal

landet og landene men vi er også klar til at se på antal form og indhold

er afgørende for os at testene bliver mere anvendelige for både lærere og elever

at de er i en testsituation

med de ord vil jeg gerne sige at socialdemokratiet ikke kan

at der gennemføres frivillige test men jeg vil til gengæld godt høre høre vil ordføreren ikke være indstillet på at drøfte at man gør de obligatoriske test frivillige jeg ved at

i i alle kommuner hvorfor koncentrerer vi os ikke bare om de steder hvor det tilsyneladende ikke går godt nok i skolerne

siger at efter efter en en

går der en fem årig periode hvor man ikke skal teste igen kunne man ikke forestille sig en mere fleksibel

jo netop i forligskredsen de her ting skal diskuteres det er ærgerligt at enhedslisten ikke er med i

og det er også derfor vi står her i salen og diskuterer de her ting men hvis ordføreren lyttede til min tale

være med til at kigge på indhold jeg vil også gerne være med til at kigge på antal og jeg vil gerne være med til at diskutere hvordan vi kan gøre det her

at vi på grundlag af pisa testene overhovedet ikke kan udtale os om hvor danmark ligger i forhold til de lande vi gerne vil sammenligne os med danmark kan være nummer fem nummer femten fem og tyve eller ringere vi ved

at pisa testene har en sådan karakter at de slet og ret ikke er valide

skolesystemets tid og penge at gennemføre test

jeg vil gerne være med til at kigge på indholdet af testene hvis det er sådan at man kan lave testene om

i forhold til den måde som man underviser på i danmark så vil jeg gerne være med til at kigge på det jeg synes faktisk det er vigtigt at vi som et land der har undervisning som en

de nationale test først dansk folkeparti er glad for test og prøver vi er ret vilde med nationale test og det er vi af

årsager de er gode for forældrene de er gode for eleverne

også gode for lærerne de er rigtig gode for politikere så de kan følge lidt med

nationale test er ét redskab blandt mange til at evaluere og følge elevens

vi har bare kunnet konstatere at ud over de nationale test

findes der også en lang række frivillige test faktisk udgør de frivillige test halvdelen af alle test der bliver foretaget i folkeskolen det vil jo sige at det er et redskab som man er glad for ude i kommunerne nationale test vil jo så give os et

mere sikkert analyseredskab på nationalt plan mens de frivillige jo vil være lidt mere

så vi er glade for de nationale test vi vil ikke afskaffe dem tværtimod

vil vi beholde dem

at lave de her test og det er noget relativt nyt

har enhedslisten forslag til hvordan vi kan gøre dem bedre så

det er den ene del og den del

handler jo om stof der er forligsbelagt så det er jo noget vi skal tale om i forligskredsen den anden halvdel af beslutningsforslaget handler om pisa og pisa er jo ikke forligsbelagt det er ministeren der til enhver tid afgør

danmark skal deltage eller eller ej så den dag enhedslisten får en undervisningsminister kan vedkommende jo bare sige at

og det er af den simple årsag at

det giver os et fingerpeg om hvor vi står i sammenligning med andre lande lad mig bare henlede opmærksomheden på at

fik øjnene op for hvor slemt det egentlig stod til indtil da havde vi gået rundt i en eller anden socialistisk tåge og

at vi faktisk havde verdens bedste folkeskole det havde vi så ikke

hvor kundskaber faglighed færdigheder blev prioriteret højere i stedet for den der lidt indoktrinerende menneskeskabelse der var sket fra halvfjerdserne og fremefter så pisa er et uundværligt redskab blandt mange til at holde fast i faglighed og kundskaber samtidig med at vi kan sammenligne os

ikke noget tilfælde at finland over tid

har ligget på en 12 15 attende plads lidt afhængig af fagene det siger noget om

jeg har da en formodning om at pisa bliver ved med at justere

så også denne gang

at man ikke må vurdere hvor eleverne ligger fagligt

i en kronik for nylig at det må stå lysende klart for alle lærere at de ikke kan fæste nogen lid til de konkrete resultater for den enkelte elev og at der ikke er noget at bruge nationale test til pædagogisk didaktisk eller på nogen anden måde for læreren det er den dom som en af vores

fælder over det får det ikke

ordføreren til at overveje gad vidst om vi er på forkert spor og gad vidst om det ikke kunne være rigtigt at sige

overlade det til læreren at vurdere hvilke test der er brug for ud fra deres faglighed i stedet for at anvende nogle standardiserede test

det jo ikke er alle forskere der er kritiske over for test de forskere som herre jakob sølvhøj nævner

kritisk indstillet over for test og dermed også hildet i deres vurdering af nationale test

eller underminere deres deres faglighed det vi har brugt deres kritik til er jo at forsøge at gøre de her test endnu bedre og jeg ved at der har været et meget tæt samarbejde mellem ministeriet og disse forskere

vi er jo ikke blinde ikke døve vi vil gerne forfine og forbedre testene men vi vil absolut ikke

jeg er meget bekymret for den måde man har organiseret hele pisa strukturen på hvor man har overladt

stort multinationalt firma pearson at stå for rammesætningen af pisa testene

med dem der sælger testene kan det ikke vække en bekymring hos ordføreren

kvaliteten i undervisningssystemerne men at der er opstået en industri omkring testning og undervisningsmaterialer som i virkeligheden mest er optaget af

kan tjene penge på det her og mindre optaget af hvordan

det er til gengæld en sammenlignelig del

sammenligne os med andre skoler

at der foregår en fantastisk udveksling mellem landene og der er pisa uundværlig

har styr på skolestoffet

med til at skabe fokus på præstationer og gøre faglighed mere sammenlignelig og det mener jeg faktisk

underviser men jo også os politikere

på tværs af skoler og når det gælder pisa testene

kan sammenligne på tværs af lande

ikke alle test er perfekte og selvfølgelig mener vi også at der sagtens kan være steder hvor det kan blive endnu bedre men det gør altså ikke at vi mener det er en idé

skrotte det hele i venstre

om der er noget vi kan justere og gøre bedre

når vi mødes i folkeskoleforligskredsen

vi tager de her drøftelser alt i alt

jeg mene at det er et tilbageskridt hvis man pludselig begynder

man kan sige at vi også på tværs af landegrænser har muligheden for

holde øje med om vi fortsat er på rette vej

at hilse fra liberal alliance og sige at det vil de

ikke for at forklejne dem den tekniske færdighed at regne den tekniske færdighed at læse er jeg bestemt enig i er vanvittig centrale men er der ikke en fare for når testene kommer til at fylde så meget at hele den problemstilling som vi jo også

har vist sig vanskeligt men burde være relativt nemt

kommer til at fylde det hele

forberede eleverne til at indgå i et demokratisk samfund og så videre

så at sige bliver trængt i baggrunden og bliver mindre vigtigt fordi

man koncentrerer al sin energi om det der kan måles

formålsparagraf er det ikke en fare

de her beslutningsforslag igen og igen jeg tager gerne debatten men det kunne jo også være at vi skulle prøve

står ikke alene og de må aldrig komme til at stå alene altså man skal vurdere eleverne

synes ordføreren ikke at det er ret voldsomt at

har brugt nu over to hundrede million kroner på de nationale test og at vi har brugt i

pisa testene når det nu er sådan

undsiges undsiges af

nogen værdi er det så ikke rigtig ærgerligt at vi har brugt et trecifret millionbeløb på det og skal bruge langt mere de kommende

de her penge men jeg mener simpelt hen at det er forkert at begynde

på et tidspunkt hvor radikale venstre ikke var med i forligene om folkeskolen radikale venstre kom med i forligskredsen da vi kom i regering i to tusind og elleve det betyder at vi har indflydelse på aftaler om

ikke kan kræve at de obligatoriske nationale test som kom til mens vi ikke var med i forligene

er imod de nationale test på en høring i folketinget arrangeret af undervisningsudvalget sidste efterår om netop de obligatoriske nationale test deltog en række forskere og praktikere fra folkeskolen på spørgsmålet om hvorvidt de her test kunne bruges som pædagogisk redskab for lærerne var svaret entydigt nej de bidrager til præstationsræset og skaber problemer for en hel del elever der ikke kan klare den situation det er hverken undervisning eller fairness derimod kan vi fra radikale venstres side godt støtte at danmark stopper med at deltage i pisa undersøgelsen for her er der ikke aftaler mellem partierne der er flere og flere anerkendte forskere der påpeger at der er problemer med pisa undersøgelsen på flere områder for eksempel bruges der en metode der rangordner landene tilfældigt til sidst

skal jeg nævne at af de elever der et år klarede sig dårligt i pisa

blev kaldt funktionelle analfabeter er der en meget stor andel som er blevet studenter fire år senere lad os bruge ressourcerne i både tid og økonomi på en mere givende måde end det er tilfældet med både pisa undersøgelser og test i dag vi kan som sagt

støtte at danmark stopper med at deltage i pisa

om hvordan det gik i den pågældende skole

at printe den ud og normalt når man får noget

på et a4 papir men det der var nærmest ligesom en film

og så var der simpelt hen en liste af test så man troede at

kiggede ned fra nul til til niende klasse og tænkte skal de børn virkelig alt det igennem

i daglig tale kalder pisa panikken man havde allerede i nitten halvfemserne opdaget at danmark ikke nødvendigvis er det bedste land til at læse og regne der var faktisk flere elever

som ikke havde basale kundskaber i de to fag derfor havde man sat et arbejde i gang nedefra sammen med lærerne for at forbedre

elevernes læse og regnefærdigheder

ende med at løse de problemer der var i folkeskolen men så kom den her pisa måling som egentlig sagde noget af det man godt havde vidst nemlig at danmark var bagud

det svar man forfulgte da man så lavede den forrige folkeskolereform var nemlig at indføre flere test

så tror vi på at børnene bliver bedre det har betydet at man tester børn og elever mere end nogen sinde før igennem folkeskolen er der ti nationale test dem kan man så forteste til det bliver så frivillige test to gange og med de test

kan man komme op på tre og tredive test og det er uden pisa test

og finde ud af hvor de ligger men en eller anden statisk statisk og stiv testning som mest er for at rangliste børn så vi kan se er bagud i pisa tror jeg ikke på gør børnene

hvad har det så betydet jamen det har jo betydet at det ikke kun er de obligatoriske nationale test som vi diskuterer her i dag som mange af børnene skal op i men også de mange frivillige test og det er rigtigt som herre alex ahrendtsen sagde at lærerne

se som et udtryk for at de synes at de er gode men man kan også se det som et udtryk for at lærerne føler sig presset over hvordan deres elever klarer sig i de nationale test som de skal op i så de sørger for at

også lige kommer op i de frivillige så de ved at eleverne er godt på vej altså vi presser dem ufrivilligt til at tage de frivillige test også

også se på undersøgelser at små børn mistrives når første klasseselever anden klasseselever skal op i nationale test

mistrives de simpelt hen vi kan se at der opstår det der hedder teaching to the test nemlig at lærerne har fokus på det der kan måles der er et formål med folkeskolereformen som går langt ud over det faglige nemlig livsduelighed åndsfrihed dannelse og det kan ikke måles så man fokuserer på det man kan måle nemlig nogle af de mange mål som vi er ved at bløde op på nu

opstår der den her præstationskultur som jeg ikke synes er sund men som der kan være mange politiske holdninger til det er derfor at jeg egentlig også synes

man bør løsne op på de her obligatoriske nationale test vi kan ikke stemme for den del der handler om de nationale test fordi det er en del af folkeskoleforliget men jeg er glad for at en enig folkeskoleforligskreds har blødt op på de her fælles mål

der mange forskellige partier fra begge sider der har kæmpet for fordi målstyringen har taget overhånd og en naturlig konsekvens af det vil også være at man bløder op på de nationale test og ændrer indholdet af dem fordi man ikke længere skal

citat der hedder det ikke dig men alt det du har ført med dig der er galt

man kan sige lidt det samme om pisa testen

det bedste værktøj til at måle men det er faktisk allermest alt det pisa har gjort ved det her undervisningssystem vi har i danmark hvor man tester mere og mere som jeg mener der er brug for en pause fra og derfor vil

og at vi skal udtræde af det samarbejde det vil vi gerne stemme for men det samlede beslutningsforslag som det ligger kan vi ikke stemme

lærerne får bedre mulighed for at kunne tilrettelægge undervisningen individuelt testene giver eleverne indsigt i hvordan eleverne klarer sig på landsplan og skolerne får mulighed for at sammenligne sig med hinanden på samme måde gælder det pisa det gør ikke noget at vi kan sammenligne vores skoler med andre landes skoler de nationale test og pisa er værktøjer og der er selvfølgelig ting testene ikke kan bruges til testene er et supplement til evalueringen af om barnet lærer noget vi vil i det konservative folkeparti ikke undvære de måleredskaber vi har til at vurdere om børnene lærer noget set på tværs af landet og på tværs af andre lande vi kan derfor ikke støtte

den erkendelse tror jeg rigtig mange er kommet til på baggrund af

rettet mod testene fra både forskere

lærere fra kritikerne lyder det at både de nationale test og pisa testene

så fejlbehæftede at de måler unøjagtigt og i øvrigt måler på det forkerte så ingen af testene

giver os en troværdig viden om

kvaliteten af vores skolesystem

de nationale test siger kritikerne at de ikke giver os en brugbar viden om de enkelte elever og at de ikke er anvendelige som et pædagogisk værktøj for lærerne andre formulerer det endnu skarpere og giver udtryk for at de nationale test er direkte skadelige for folkeskolen fordi de fremmer en teach to the test kultur der er med til at skævvride undervisningen

forsimplede testbare mål risikerer at tilsidesætte det brede formål med undervisningen

det er efter

og enhedslistens opfattelse en

som enten ikke kan bruges til noget eller har en direkte negativ påvirkning af folkeskolen indtil videre

har de nationale test og pisa testene kostet staten to hundrede og fem og firs

der bliver hvert år ofret nye millioner og dertil kommer de mange mange timer som lærerne har brugt på forberedelsen af de nationale test kritikken af de nationale test er jo ikke ny der blev både fra lærerne og forskerne advaret kraftigt imod indførelsen af testene blandt andet med henvisning til erfaringerne fra andre lande

danske lærere og skolelederes brug af de nationale test

må man sige det havde været rigtig klogt at lytte til kritikerne dengang man indførte de nationale test ser man på pisa

tilsvarende kritik og jeg synes det bør vække til eftertanke når flere af vores højt anerkendte forskere mener at

er udformet så det nærmest er tilfældigt hvordan danmark placeres i pisas rangordning ikke fordi rangordningen efter min opfattelse overhovedet er særlig interessant men fordi den er blevet brugt som rambuk til at ændre folkeskolen professor emeritus svend kreiner har beskrevet det sådan her

fortæller har ikke ret meget med virkeligheden at gøre og de ændringer der er forsøgt gennemført i den danske skole er sket på et ukvalificeret grundlag som har medført mistillid til hele folkeskolen jeg synes det er interessant

at der er en oplevelse hos nogle ordførere

for den danske folkeskole jeg kan ikke sige at jeg hverken har haft tid eller sproglig kyndighed til at komme rundt overalt men søger man lidt på pisa og ser hvad

de sagde det samme i norge de sagde det samme i tyskland de sagde det samme i østrig og de har sikkert sagt en lang række andre steder man har brugt pisa testene som en rambuk til at ændre skolesystemerne jeg synes

måde hele den internationale pisa organisation er bygget op på i et tæt samarbejde med kommercielle interesser

efter min opfattelse nærmest politisk betændt når det store multinationale firma pearson der tjener milliarder af kroner ved salg af undervisningsmaterialer og testsystemer spiller en helt central rolle i udformningen af rammerne for pisa testene jeg vil godt understrege

i enhedslisten naturligvis ikke er modstandere af at lærerne skaffer sig viden om elevernes læring men vi mener det skal overlades til lærernes faglige vurderinger hvilke prøver og test

at anvende lige præcis i forhold til deres elever det vil give god mening at vi understøtter lærernes arbejde gennem flere efteruddannelsesmuligheder og

støtter lærerne ved at udarbejde forskellige former for inspirationsmaterialer som den enkelte lærer kan anvende men de standardiserede test bør vi sætte en stopper for jeg glæder mig over

bemærkningerne kollegialt naturligvis altid fra alle ordførere

fra sfs ordfører og fra det radikale venstres ordfører jeg skal i øvrigt hilse fra alternativets ordfører og sige

ærgrer jeg mig noget over at at

er nået et rigtig godt stykke vej ved at droppe mange af de obligatoriske bindende mål

anvende i forhold til testene så håber jeg på trods af at der i dag ikke kunne konstateres et flertal at der vil være en åbenhed for

mening med de obligatoriske test

skal lade det være op til lærernes

anvende de test og prøver der er de rigtige i forhold til at vurdere lige præcis